løbe lidt længere på literen når vi har verdens dyreste offentlige sektor målt på ressourceforbruget skal vi også have verdens bedste centrale krav

nogle gange vise sig som en hindring for lokale ideer og løsninger som er tilpasset lokale behov og ønsker derfor er det for

at give muligheder for at de udvalgte kommuner kan afprøve løsninger

hensyn til centrale regler på området viser det sig at resultaterne i form af service til borgerne bliver bedre kan de efterfølgende omsættes til lovgivning til gavn for hele landet lovforslaget indeholder yderligere hjemler til konkrete forsøg i frikommunerne på en række forskellige områder

på de ansøgninger om nye forsøg som kommunalbestyrelserne i frikommunerne har indsendt i den tredje ansøgningsrunde i frikommuneforsøget

og fire og firs forskellige projekter hvoraf

og fire og tres er helt eller delvis imødekommet af indenrigsministeriet mens knap hundrede eller cirka hver tredje er afvist i venstre holder vi øje med at indenrigsministeriet ikke indskrænker forsøgets omfang unødigt da hele ideen jo netop er at man skal sænke sine politiske parader en smule for at teste om nye ideer

resultater selvfølgelig kan der være eu regler som gør

hvis en ansøgning betyder ekstraomkostninger for staten eller skatteborgerne

afvises ideen er jo ikke at der skal bruges flere penge

skatterne skal stige yderligere tværtimod

vi skal selvfølgelig hele tiden have et fokus på om vi kan gøre tingene mere effektivt men kvalitet og en bedre oplevelse for borgerne

mødet med det offentlige er det vigtige det vi står med i dag er et lovforslag der også lægger an til reformer måske ikke i første hvor man laver forsøgene men så bagefter

til kommunerne ved at give plads til frikommuneforsøg i forskellige former som de optræder i lovforslaget og vi tillader frikommunerne at udfordre de dogmer og måske lidt traditionelle måder at tænke

det tror jeg kan blive væsentligt for de nye reformer vi skal lave i danmark

inden for rammerne af frikommunerne og på den måde har vi styr på forsøgene

skal give lovhjemmel til at vi kan lave nogle af de forsøg der udfordrer os lidt vi giver hjemmel til nye forsøg hvor man blandt andet får mulighed for at lave mere frivilligt arbejde når man er

være noget der fortrænger lønnet arbejde

gå ind at fjerne den vi vil også give mulighed for at man i en frikommune kan

i børnehaven altså ikke til privat brug men til brug i børnehaven så man på den måde kan

vi giver også til sidst flere muligheder for at

på aftenskolerne kan få løsere tøjler

økonomi i dag er en del af økonomien båndlagt til nogle aktiviteter der prøver vi nu med frikommuneforsøget at se om det kunne være givtigt at man havde lidt friere rammer omkring aftenskolernes økonomi så er spørgsmålet

om en træls bjørneklo eller mere frivilligt arbejde eller eller bleer i en børnehave kan være med til at reformere den offentlige sektor det kan det måske ikke alene men når de her ting og de andre ting vi opnår med frikommuneforsøget hvor vi prøver os selv og vores

vi vil med de evalueringer og de erfaringer der kommer ind på baggrund af frikommuneforsøgene være i stand til at se hvad der kan tjene til mere generelle regler for alle kommuner og ikke kun for frikommunerne og hvad der ikke har fungeret så godt som vi selvfølgelig ikke skal gøre til lov for alle kommuner så for at summere det helt kort op

udfordre den måde vi tænker på derfor synes vi at frikommuneforsøget er fint

skabe mere kvalitet i den offentlige sektor og skabe en mere effektiv offentlig sektor

forsøget er kommet godt fra land i dag

behandler vi så et lovforslag efter ønske fra de ni frikommuner om på en række udvalgte områder at udvide frikommuneforsøget i forhold til de rammer som blev udstukket i den oprindelige lovgivning for at være helt præcis lægger vi her op til

der på hele tretten områder kommer ekstra selvstændighed til kommunerne så de også inden for disse områder kan høste erfaringer der gerne snart skal resultere i at alle kommuner lærer nyt om at give borgerne mere eller den samme service for markant færre midler

og derfor er det også en forudsætning for projektets succes at vi går til ordningen uden noget ideologisk filter jeg vil derfor ikke stå her i dag og vurdere de enkelte forslag et for et nej nu må kommunerne prøve deres ideer af i praksis og så må vi her i tinget tage sagen op hvis det senere kommer

at udvide ordningen til hele landet i hvert fald vil vi afvente at

går i gang med de ting man har søgt om her og så kan vi på et senere tidspunkt evaluere

kan jo så enten vælge at stoppe igen eller

med med de ord vil jeg sige at dansk folkeparti stemmer

vi har jo alle sammen måske med større eller mindre eller bare forskellige grader af bekymring sådan er det jo når man prøver noget nyt

at give nogle udvalgte kommuner lov til at prøve nogle nye og andre rammer for når man gerne vil udvikle og det vil vi jo gerne

hvis man godt kunne tænke sig fremadrettet at få mere kvalitet og mere effektivitet og de bedste løsninger for borgerne

man nødt til netop at prøve noget nyt

for det også rigtig godt ind i en tillidsdagsorden hvor de lokale kræfter får lidt større frihed og lidt større råderum

set også når frikommuneforsøget faktisk indeholder nogle forsøg som vi ikke umiddelbart er politisk enige i for sådan er det jo enten laver man frikommuneforsøg eller også gør man

og vi gør det og jeg glæder mig rigtig meget til at følge det og dets resultater således kan radikale venstre også støtte lovforslaget

kommunalbestyrelser har indsendt det gælder eksempelvis forsøg med hyppigheden formen

indholdet og opfølgningen på integrationskontrakten for visse kontanthjælpsmodtagere forsøg med friere rammer for dagpengemodtageres udøvelse af frivilligt arbejde uden fradrag i ydelsen forsøg med indholdet af den pædagogiske læreplan efter dagtilbudsloven og forsøg med organiseringen af individuel handicapkørsel efter lov om trafikselskaber

blandt andet ses i lyset af regeringens ønske om i samarbejde med kommuner og regioner at iværksætte en reform af den offentlige sektor med fokus på tillid ledelse faglighed og afbureaukratisering

effektivitet kvalitet og serviceniveau og i mindre grad mod opfyldelse af proceskrav

som for os er vigtigt er indholdet i de enkelte dele og

bolsjer med tretten forskellige

så blandet at vi bliver nødt til at se på det undervejs i lovprocessen og

vi så meddele om vi

de her frikommuneforsøg leder frem til at man

stor enighed kan konstatere at kommunerne godt kan mere selv jeg hæfter mig især ved bemærkningerne som

citere frikommuneforsøget skal blandt andet ses i lyset af regeringens ønske om i samarbejde med kommuner og regioner at iværksætte en reform af den offentlige sektor med fokus på tillid ledelse faglighed og afbureaukratisering en reform hvor den offentlige opgaveløsning i højere grad orienteres mod resultater effektivitet kvalitet og serviceniveau og i mindre grad mod opfyldelse af proceskrav det er rigtig godt formuleret det er et godt formål det er vi sådan set fuldstændig enige i i liberal

har vi understreget gang på gang og vi forfølger det faktisk også i

det her område at forudsætningen for mindre bureaukrati mere effektivitet og større personlig frihed

faktisk er at friheden kommer tæt på borgerne det vil sige at kommunerne får

høj grad af frihed til at lave en opgaveløsning som kan være forskellig fra kommune til kommune så mit håb er at regeringen vil forfølge de muligheder her og at vi så hastigt som det er muligt får en evaluering og får udvidet frikommuneforsøgene sådan at

til permanent hverdag for alle kommuner

der er en stopklods for vores opbakning og det er at lovforslaget giver bemyndigelse til at en kommune kan annullere det frie valg i forhold til hjemmehjælp og det betyder jo så hvis en kommune benytter sig

og at man altså udelukker private virksomheder fra dette forretningsområde den del af lovforslaget er vi imod og derfor kan vi som det foreligger ikke

i kommunerne i den skala som det nu kan få og dermed

er det meget meget vidtspændende lige fra bleer og bjørneklo til undervisnings og beskæftigelsesområdet

i landets kommuner så sent som i går havde jeg møde med frikommunerne

meget godt indtryk af processen og af hvad det gør ved beslutningstagningen i den enkelte kommune at man på en anden måde kan inddrage borgere medarbejdere og ledere i hvordan

anderledes fordi diskussionen ikke stopper ved

det må vi sikkert ikke der må diskussionen jo fortsætte og sige jamen

en reel politisk afvejning

gøre noget andet end det som er

hele den offentlige sektor jeg håber meget at de erfaringer vi drager af

kan komme alle alle kommuner til gavn og glæde og frikommuneforsøgene er

regeringens måde at se moderniseringen af den offentlige sektor på som flere ordførere

værdier der ligger under moderniseringen af den offentlige sektor

faglighed ledelse og kvalitet helt afgørende fordi det er

der for alvor kan gøre at vi ændrer vores måde at tænke på

jo også sagt at det at lave sådan en reform

fordi vi bliver nødt til at gøre nogle ting anderledes og vi bliver frem for alt nødt til at inddrage de politikere

deres indsigt deres ansvar og deres engagement i at drive deres kommuner videre vi kan inddrage borgere organisationer ledelser og medarbejdere

er det jo typisk sådan at det ikke handler

om it som sådan eller om dingenoter eller om regler det handler om måden

her i processen med deres innovationskraft og deres vilje til at gå nye veje men forhåbentlig også når vi ser hvad forsøgene fører til også de steder

fundet på noget som vi måske ikke lige synes var som det skulle være

jeg gerne takke de mange partier som har sat deres hellige køer på græs

i stedet for har sagt lad os prøve det det værste der kan ske

deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere det kan for eksempel være et politisk arrangement en gudstjeneste i en kirke et besøg hos lægen rådgivning i banken eller køretimer til denne type aktiviteter er der ingen begrænsning på hvor mange timers tolkning man som hørehandicappet kan få bevilling til som et forsøg har der så de seneste tre år været mulighed for i begrænset omfang at få bevilget en tolk til supplerende aktiviteter altså andre end dem der var i den oprindelige ordning for eksempel har man kunnet ansøge om at få en tolk med til sin mors halvfjerds årsfødselsdag

få en chance for at kunne forstå alle talerne til festen eller kommunikere med sin borddame eller sidemand med l en og tres bliver det foreslået at gøre

forsøgsordningen permanent og det sker ved at social og integrationsministeren får bemyndigelse til at fastsætte nogle regler for ordningen bevillingerne kan højst vare en år ad gangen og inden for hvert supplerende aktivitetsområde vil der være et udgiftsloft derfor vil en ansøgning kunne blive imødekommet hvis der er tilstrækkeligt med ubrugte midler tilbage der er dermed ingen økonomiske konsekvenser ved lovforslaget da bevillingerne stadig holdes inden for det samlede beløb der er afsat til tolkeordningen anden del af l en og tres drejer sig om at ændre reglerne for hvem der udpeger medlemmer til tolkerådet det bliver foreslået at retten til

til tolkemyndigheden og begrundelsen er at det vil være lettere og en mere hensigtsmæssig måde at gøre det på i venstre ser vi positivt på at mennesker med et hørehandicap fortsat har mulighed for at ansøge om en tolk til forskellige supplerende aktiviteter men det er fortsat afgørende for venstre at der er midler til de aktiviteter som i dag

er omfattet af tidsubegrænset tolkning det er eksempelvis besøg hos lægen og

møde i banken vi har ikke noget at indvende

forslaget om den ændrede ret til at udpege tolkerådets medlemmer på den baggrund

forbehold for en fortsat prioritering af den tidsubegrænsede tolkning støtter vi l en og tres

i en grad så de har brug for en tolk for at kunne kommunikere med andre det er altså en gruppe som er afhængige af tolkning for at kunne deltage i samfundslivet og som vi derfor skal behandle med

jo i de sidste tre år haft en ordning som var

hvor ministeren fik mulighed for at fastsætte regler om supplerende tolkeaktiviteter foruden

det kunne for eksempel være at man skulle til et

en barnedåb hvor det jo er ganske rart nogle vil nok endda mene afgørende at man kan få tolket både

de taler der måtte være og samtalerne rundt om om bordet og på den måde

en lidt mere begrænset del af det med

til en særskilt hjemmel til ministeren i den forbindelse

for nogle særlige aktiviteter man skal prioritere midlerne til det er

glade for at ministeren

siger at de relevante parter

til hvilke andre aktiviteter

yde tolkning til det andet element handler om udnævnelsen til tolkerådet

at være en lille smule besværligt blandt andet fordi folk har det med at skifte arbejde derfor

vil være noget mere smidigt hvis man i stedet for lægger bemyndigelsen over

det kan vi også bakke op om jeg skulle i øvrigt hilse fra sf og deres socialordfører fru anne baastrup og sige

lovforslag handler det om

at give en bemyndigelse til at social og integrationsministeren kan fastsætte regler om bevilling af tolkning til supplerende aktiviteter inden for tolkeordningens samlede bevilling og for det

kan godt være lidt skeptiske ved at give ministeren bemyndigelse

vi finder det jo altid relevant at folketinget samt de relevante organisationer bliver inddraget omkring ændringer det er dog positivt at forsøgshjælpen bliver indskrevet i loven og dermed gøres permanent dansk folkeparti mener nemlig at det er relevant at alle de organisationer der varetager mennesker med hørehandicap får indflydelse på hvilke særlige aktiviteter der skal prioriteres midler til dette står også i høringssvaret fra danske handicaporganisationer og det kan jeg forstå at

fddb foreslår i høringssvarene en forsøgsordning hvor ledsagelse til og fra aktiviteten er en

dette mener vi i dansk folkeparti skal tages til efterretning fddb mener samtidig at det vil være en god idé at man her i folketinget forpligter sig løbende til at revidere loven og dette kan vi i dansk folkeparti

bedre lovgivning at lovene indimellem bliver revideret så hvis ministeren indkalder eller sender spørgsmål rundt

hun vil ændre bekendtgørelsen til

der er beslutninger der er historier der er underholdning

daglige møde hen over kaffen eller middagsbordet der er telefonsamtaler der er e mail der er glæden over at solen atter står op heldigvis er listen over det som fylder vor tilværelse uendelig af og til synes man at man kan vælge til andre tider er det sådan at man må acceptere de ydre vilkår for det liv som man nu har fået det er imidlertid sådan at barmhjertigheden tilliden talens åbenhed det der er bærende i tilværelsen

det er dette bærende i tilværelsen som kan hjælpe os til at komme over de forandringer der sker også når der sker noget

eller hos andre som vi ikke bryder os om som vi har svært ved at acceptere og det er dette bærende i tilværelsen barmhjertigheden tilliden talens åbenhed som vi kan bruge når vi skal kæmpe mod ondskaben både hos os selv og hos andre vi behandler i dag lovforslag nummer l en og tres om ændring af lov om tolkning til personer med hørehandicap det for mig afgørende

til personer med hørehandicap og de ændrede regler for udpegning af medlemmer til tolkerådet anser jeg for en selvfølgelighed idet det er en smidiggørelse af arbejdsformen

tale om at der nu gives hjemmel til at ministeren kan oprette flere tilbud om tolkning end den ret til ubegrænset tolkning som fremgår af oversigten i bekendtgørelse nummer ni hundrede og fem og fyrre af syvogtyvende juli to tusind og ti og det er sådan at

der bruges omkring tredive million kroner om året så vidt jeg husker på ubegrænset tolkning der har i årene to tusind og ti to tusind og elleve og to tusind og tolv været en forsøgsordning hvor man har

søge om tolkebistand til større private fester til deltagelse i begravelseskaffe et cetera forsøgspuljen har været på tre

tale om et forsøg fremover vil den enkelte tolkebruger uden videre kunne ansøge om tolkning på de udvalgte aktivitetsområder idet de samlede udgifter til disse supplerende aktivitetsområder ikke må overstige et af ministeren fastsat loft dette loft skal fastsættes på en sådan måde at det kan ske inden for den samlede bevillingsmæssige ramme

radikale venstre kan støtte lovforslaget både med hensyn til en smidigere udpegning af medlemmer til tolkerådet og med hensyn til at forsøgsordningen ophører og nu bliver en fast del af lovgivningen det betyder at man altså får ret til tolkning til flere aktiviteter end hidtil det var derfor jeg begyndte med at sige at det er det nærværende liv som optager os

man har som hørehandicappet for at kunne deltage i dette nærværende liv med alle de begivenheder som bliver til minder og erindring i ens sind det som kan blive til det som man kan leve ud af

til særlige aktiviteter permanent det er for eksempel tidsubegrænset tolkning til at deltage i bryllupper runde fødselsdage konfirmationer og lignende

at man kan deltage i

hvis man er døv derfor støtter vi naturligvis at ordningen bliver mere permanent for

indebærer lovforslaget at udnævnelsen af medlemmer af tolkerådet flyttes fra ministeren til tolkemyndigheden også denne ændring kan vi fra enhedslistens side støtte afslutningsvis vil jeg blot sige at selv om det ikke er en del af nærværende lovforslag støtter enhedslisten op om de høringssvar som siger at området for tolkning er blevet temmelig kompliceret det bør ikke være en statslig opgave at bestemme

selv at kunne vælge hvornår man vil deltage i sociale kulturelle og politiske sammenhænge betragter vi som et valg som hundrede procent skal træffes af individet ligeledes har jeg stor forståelse for høreforeningens ønske om at kunne få en sikkerhed for hvordan mulighederne for at få tolk er som rækker mere end en år ud i fremtiden med de bemærkninger kan enhedslisten bakke op

forskellige områder som vi syntes også skulle ind under tolkning altså som ikke har været inde under den her ubegrænsede tolkning

deltagelse i fester eller andre begivenheder som er væsentlige for os

vi så siddet hvert år og peget nogle enkelte områder ud med det her lovforslag

hvor der er svar til de mange der er kommet med svar til den høring der har været

så vi kan sikre os at vi også får inddraget de områder som er væsentlige for dem der har et hørehandicap

en bestemt regel i loven om tolkning

udnævnelsen af medlemmer til tolkerådet

at det ikke mere er ministeren der skal udnævne men

nemt og enkelt at finde nye medlemmer når der er andre der ikke kan på grund af at de har fået nyt arbejde eller af andre årsager så derfor

de spørgsmål der er rejst for eksempel om brugen af

det kan udredes i udvalgsarbejdet hvad rammerne er for det

medlem af folketinget har en god fornemmelse af hvad der er målet med den ministerbeføjelse som bliver givet i øvrigt glæder det mig at kunne være vikarierende minister

her på en sag hvor min far som vikarierende folketingsmedlem dog er rigtig ordfører men sammen med de andre vikarer kan sørge for at lovforslaget kan afvikles det siger noget godt om vikarer og dem har vi vel i det danske samfund i det hele taget god brug af

vi kommer fra mellemøsten over kina og japan til arktis og sådan en oversigt er det jo netop hensigten at en sikkerhedspolitisk redegørelse skal indeholde og det skal ministeren have tak for

jeg også gerne bifalde at regeringen helt i tråd med den tidligere regering har indset at de aktuelle sikkerhedspolitiske udfordringer verden over nødvendiggør en samtænkning af udenrigs sikkerheds forsvars og udviklingspolitikken det er et godt svar på nutidens

udfordringer og jeg synes det er glædeligt

i den tidligere regerings udenrigspolitik det kan imidlertid

om hvorfor man så skulle skifte regering men lad det ligge

skal blive en tilbagevendende begivenhed som

så skal det jo altså også kunne leve op til forligstekstens målsætning og hvad var den

så læse op fra fra forligsteksten side to og tyve i

fjorten forligspartierne er enige om

være en løbende sikkerhedspolitisk debat i folketinget hvis den danske sikkerhedspolitik skal forankres i befolkningen

at folketinget løbende diskuterer hvad den danske sikkerhedspolitiske strategi bør være til brug for disse diskussioner udarbejder regeringen en årlig redegørelse for den danske sikkerhedspolitik

i stigende grad påvirker hele det danske samfund bør en sådan redegørelse belyse mål og midler i dansk sikkerhedspolitik temaer kunne være vurderinger af de langsigtede udfordringer danmark står over for og en prioritering af de sikkerhedspolitiske muligheder og udfordringer samt ikke mindst løsninger dertil kommer at en debat om fremtidens danske sikkerhedspolitik kan føre til en større grad af koordination mellem

og gøre det nemmere at skabe et overordnet billede af mål og midler i dansk sikkerhedspolitik

her må jeg sige at jeg synes regeringen er et stykke fra målet for hvor er prioriteringerne og hvor er de egentlige strategiske overvejelser

danske interesser redegørelsen opremser på glimrende og forbilledlig vis det fortrinlige arbejde som udenrigstjenestens embedsstab har forestået i de senere år hvor vi har deltaget række arbejdsgrupper samarbejder og fora

og udenrigspolitiske initiativer fra regeringens egen hånd at udenrigsministeriet og de andre ministerier er gode til at lave redegørelser ved vi alle sammen men selve det politiske indhold skal der politikere til og det savner jeg jeg skynder mig her at tilføje at det er politikere i ordets bedste forstand ikke i den forstand man af og til kan se det anvendt

dertil kommer når nu regeringen i ord har overtaget vk regeringens udenrigspolitik

som om man har slået autopiloten til ikke mindst i et år hvor udenrigsministeriet beskæres så voldsomt som tilfældet er

jeg mener det burde være en del af den her redegørelse at man klargjorde hvordan det påvirker udenrigstjenesten og dermed indirekte udenrigs og sikkerhedspolitikken set fra dansk hold hvordan forventer man nedskæringerne og de deraf følgende vakancer i udenrigstjenesten påvirker hele regeringens udenrigspolitiske kapabilitet

jeg savner måske også en klargøring af hvilke udfordringer

indsats i den sammenhæng

det afspejlet i redegørelsen jeg konstaterer at det er nævnt men der er ikke nogen af prioriteringerne der er anført og ikke mindst er konsekvenserne af

hvis udenrigsministeren vil komme ind på

sit svar til sidst noget som jeg også ved ligger udenrigsministerens hjerte nær

så vidt godt diskutere hvor stor en del det egentlig udgør for egentlige danske interesser men jeg synes nu alligevel når man ser på de andre ting der er medtaget at det havde været rigtigst også at medtage udviklingen her ikke mindst set i lyset af de sidste ugers begivenheder og det ville være godt synes jeg om det spørgsmål også havde været repræsenteret og jeg vil også lige bede udenrigsministeren

komme ind på det spørgsmål set fra danske interesser ikke mindst fordi det spørgsmål jo også nylig har været rejst i offentligheden med de kommentarer og

vil jeg fastholde at jeg synes det er et udmærket stykke arbejde som som er gjort

er at vi i højere grad kan få en politisk retning på de her drøftelser frem for

redegørelse for

arbejdet for nedrustning våbenkontrol styrkelse af menneskerettigheder øget indsats også økonomisk i forhold til støtten til transitionsprocesserne i mellemøsten i forbindelse med det arabiske forår og så videre der ligger nogle rigtig gode markeringer

regeringen vidner om hvor omfattende danmarks sikkerhedspolitiske engagement rundtomkring i verden

udfordringer verden stadig væk kæmper med

af klimaforandringer til terrorisme udfordringer som også danmark

og hvor vi kan være med til at fremme vores værdier om menneskerettigheder demokrati og fredelig sameksistens som socialdemokrater ønsker vi at danmark skal føre en både aktiv og ansvarlig udenrigs og sikkerhedspolitik vores sikkerhed som lille land styrkes

forpligtende internationalt samarbejde og derfor

styrkes og reformeres men vi ønsker også et stærkt nato og et meget mere aktivt eu i verdens brændpunkter det er afgørende

fra den bløde institutionsopbygning til den hårde sikkerhed samtidig er det afgørende at kampen mod terrorisme mod terrorisme fortsættes og at ikke mindst skrøbelige og konfliktramte stater hjælpes så terrorister ikke får fristeder

i afghanistan derfor er vi også engagerede i skrøbelige og konfliktramte stater og

vi følger også nøje udviklingen i sahelregionen

store nye udfordringer kommer den nye regering har

danmarks udenrigs og sikkerhedspolitik hvor fremme af menneskerettigheder demokrati frihed og et meget aktivt arbejde for våbennedrustning er styrket også økonomisk danmark er en vigtig støtte i transitionsprocesserne i det arabiske forår danmark bærer et stort militært civilt og politisk engagement i afghanistan danmark har oprustet på indsatsen i somalia og på afrikas horn og vi har igen demonstreret at danmark er en humanitær stormagt med vores bidrag på over hundrede million kroner til at hjælpe flygtninge fra syrien i deres nærområder alt sammen vidner om at en effektiv sikkerhedspolitik i dagens verden fordrer at vi bruger alle midler de militære de politiske og vores udviklingsbistand i afghanistan har

rose regeringen for det styrkede samarbejde i rigsfællesskabet som både udenrigsministeren og udført gennem det seneste år det er meget nyttigt og rigtigt afslutningsvis vil jeg blot understrege at danmarks sikkerheds og udenrigspolitik er mest effektiv når vi bekæmper årsagerne til

styrkelse af udviklingsbistanden og en klar støtte til fn og multilateralismen

forudsætning og samtidig skal vi selvfølgelig have de militære midler og politisk vilje til at deltage i de skarpe missioner som den nato ledede isaf operation i afghanistan og vores responsibility to protect mission i libyen sidste år

bør altid gå på to ben og her er kursen klar for den nye regering

til de radikale som er en årsag til at vi har den her

kan huske fra forsvarsforliget hvor

det var jeg vil så gerne kunne takke det radikale

kan kalde os et frit og selvstændigt

når man ser på vores geografiske placering og historie og i det hele taget vores lidenhed

nødvendigt for os og har været det gennem århundreder at finde alliancepartnere som vi

arbejde sammen med for at bevare den frihed og selvstændighed de territoriale krav mod danmark er her jo ikke mere sidste gang

så er der lidt småting oppe i det arktiske område som som man

betragter som en kuriositet så den side af sagen er heldigvis for nærværende ikke længere eksisterende men det interessante ved historien er jo også at man aldrig nogen sinde ved hvor tingene ender og

og hvor hurtigt det egentlig kan gå i sikkerhedspolitik det er derfor at vi

høj grad lægger vægt på at være generalister

mulighed for at spille på alle tangenter det arbejder vi også på i det forsvarspolitiske men der er også ideologiske krav

nazismen og i mine øjne også islamismen

som man også må behandle på andre måder end dengang

vi bare kunne stille soldater op nede ved grænsen

frihed og sikkerhed og vi har også haft viljen til velstand derfor er vi her hvor vi er nu og kan stå her og tale nogenlunde ordentligt grammatisk dansk

gerne ser ambassader så mange steder som muligt vi vi synes det er

repræsenteret vi erkender også at der ikke er

diplomatiske

er hele tiden at stille spørgsmålet hvad tjener danmarks interesser

samarbejde med alle mulige

er ikke så vilde med boykotter og

samarbejde og i den forstand bør

også være pragmatisk i det samarbejde man har

kinas netværk og jo også af ruslands netværk så i mine øjne har generalforsamlingen desværre mistet en del legitimitet man tager ikke længere

de reservationer der kommer fra generalforsamlingen

forsvarsdimension det er et klart nej fra vores side

der gjorde vældig indtryk på mig hvor han kunne fortælle det vidste jeg ikke at under den kolde krig betalte usa halvdelen af samtlige natos

hvor der ikke længere er koldkrig betaler usa fem og halvfjerds procent af natos samlede udgifter det er ikke fair og det er ikke ordentligt der bør vi et eller

i baghovedet at vi har en forpligtelse som et velhavende land til at leve op til det nato anbefaler nato beder altså danmark og andre medlemmer om at afsætte to procent

til forsvarsudgifter det gør vi ikke vi leverer en

procent vi gør store indsatser det ved jeg godt og det bliver også værdsat

det er vi meget optaget af når det gælder fn og vores

ske nu at vi skal hæve forsvarsbudgettet fra

det ikke er realistisk men lad os have

det er noget vi skal det er noget vi vil det kan ikke være rigtigt at usa skal bære så mange byrder med den velstand

i nato kredse i

politiske leder af nato er dansker og den militære leder af nato er dansker det tror jeg aldrig er set før det er et utrolig cadeau til danmark og den indsats vi har ydet og vores tropper ikke mindst

ingen territoriale trusler i øjeblikket

som er ny er den islamiske verden den islamistiske verden specielt kina er vel ingen trussel for tiden men har utrolig store interesser

vældigt problem vi kommer ind på det ved anden lejlighed i forbindelse med diskussionerne når de kommer omkring de de nye storprojektlove fra grønland det er ikke noget vi har diskuteret ret meget synes

med eu kunne vi rigtig lave piratbekæmpelse

i hele det forløb der har været hvor absalon og esbern snare har været ude og også nu ivar huitfeldt på vej har danmark stået ufatteligt centralt vi har af og til i lange perioder ledet operationerne hvor også mange andre skibe fra andre lande har været involveret selv russiske flådefartøjer har danmark altså været med til at have ledelsen af

ikke så ringe da om vi så sejler under eu flag eller

nogen som helst betydning

i øvrigt glæder det mig med hensyn til piratbekæmpelsen at man nu har indset det som vi bad om igennem mange år

bevæbnede folk på vores handelsfartøjer da vi foreslog det i sin tid blev vi udskreget som vældige koldkrigere

virkeligheden viser at der ikke har været nogen

handelsfartøjer i mange mange måneder at det altså

rigsfællesskabet at det er det som som bliver det store emne tror jeg

grønlands landsstyre og landsting vedtager

var det en disput om olieborerettighederne mellem danmark og sverige og ikke et egentligt forsøg fra svensk side på at bemægtige sig den lille ø det var

intentionen de mente alene at øen ikke skulle tælle med når man trak midterlinjen mellem vore to lande

tager det op nu er at

har det her vrangbillede det er nærmest rutinemæssigt at man ser rusland som en slags aggressor

noget misvisende rusland har i år indgået en grænsedragningsaftale med norge oppe nord for murmansk og øst for svalbard og russerne er velsignet med helt kolossale områder i arktis som ingen kunne finde på at anfægte tilhører moskva russerne er ikke interesseret i konflikter og de er ikke interesseret i at få yderligere nogle kilometer arktisk udørk de søger samarbejde og kapital og teknologi

det her med grænsedragningsspørgsmål der findes i arktis tror jeg faktisk vi vil opleve kommer til at gå meget meget gelinde jeg tror fremtiden i arktis kommer til at være en helt anden det bliver ikke et militariseret arktis men det bliver et meget travlere arktis

vil blive besejlet kommercielt og med turister

vil se olieboringer og minedrift og i overensstemmelse med den arktiske strategi vi har vedtaget synes jeg særlig at vi i denne udvikling skal varetage miljøets interesser og de oprindelige folks interesser jeg synes vi skal opbygge yderligere kapacitet i området omkring grønland men jeg synes vi skal have det her meget klare sigte på miljø og på overvågning

vores interesse at skabe ordnede forhold om arktis og få etableret et godt samarbejde mellem alle interessenter

i arktisk råd fordi det må være med vores politik i arktis som det er med vores generelle udenrigspolitik at vi som et lille land med store naboer altid

overskrift man generelt man læser redegørelsen redegørelsen viser bredden af de udfordringer vi står over for vi er aktive derude og

er aktive med hele paletten af indsatser både militært diplomatisk udviklingsmæssigt og humanitært men heldigvis altid med et klart politisk fundament vi

demokrati af menneskerettigheder og multilaterale fora og især fn og også her

interessant at fn sidder i førersædet vi opfatter dem som den legitime

året har jo budt på markante fald i antallet af gennemførte pirateriaktioner ud for somalia

produkt af en mangestrenget indsat mod pirateri herunder den militære indsats som vi fra dansk side har deltaget så aktivt i og som blandt andet

den bredere indsats der også dækker det diplomatiske og det udviklingsmæssige og ikke kun se på den spektakulære hårde del

søren espersen at lige netop pirateriaktioner ville være et oplagt emne for eu at varetage det

et sted hvor jeg kunne se en særlig fordel i at vi fik gjort op med det danske forbehold på forsvarsområdet pirateriaktioner udløser jo blandt andet fanger som vi som land har haft svært ved at vide præcis hvad vi skulle gøre med

være ulig meget lettere for eu at lave de aftaler der skulle til for at løse den side af sagen

pirateriaktionerne ud for somalia som har været meget succesfulde og som vi er glade for illustrerer behovet for også at trække den her type beslutninger op i internationale fora og for mit vedkommende meget gerne i eu

også oplagt at den seneste våbenhvile der blev brudt og som nåede

simpelt hen fordi man ikke fik lavet den underliggende fredsaftale så jeg håber også at vi i det kommende år kan være aktive i bestræbelserne på at få parterne til bordet så vi kan få en forhandlet fred og ikke

så må

hvor herre rasmus helveg petersen siger at det stadig væk er noget man bør tage alvorligt hvorfor skal man tage en generalforsamling alvorligt som har vedtaget næsten tre hundrede resolutioner vendt mod israel men ikke en eneste resolution vendt mod saudi arabien yemen egypten

sige at

udnævnt til til formand for fns menneskerettighedsråd det virker ikke særlig overbevisende

han svarede heller ikke på det

skal tage en organisation alvorligt som uddeler tre hundrede resolutioner mod israel men ikke én mod alle de diktatoriske feudalstater der ligger udenom og hvor der virkelig er brud på menneskerettighederne kan man stadig væk tage sådan en organisation

søren espersen i at der er en stribe andre lande der burde have samme behandling i fns generalforsamling men systemet er sådan som det er og det giver

repræsenterer jo dermed også virkeligheden i verden som den er i dag

fire og tres ellers er der et par bøger

i sin sikkerheds og udenrigspolitik

så sker der ændringer og dem kan jeg

i den redegørelse som vi har fået i dag og som jeg vil sige tak for

verdensorden i hvert fald en ny økonomisk verdensorden man kan måske sige den er på vej men den er så meget på vej at vi kan se den den afspejler sig også i en reel

politisk verdensorden og hvis det må være mig tilladt vil jeg fortælle hvad en delegation her fra folketinget fik at vide af en økonom i

vi praler lidt og siger seks millioner

et chok og vi fortalte heller ikke at der også var en færøsk delegation til stede men jeg vil bare sige

illustration af at

jeg bare bruge til at sige at noget af det der er en fortsættelse af også tidligere regeringers politik er at lægge vægt på internationale organisationer og at lægge vægt på multilateralt samarbejde det er vigtigt at understrege at det er helt afgørende for et lille land

hvor hun giver en ros til fn systemet som jeg er helt enig i og hvor hun siger jamen det er små landes chance det betyder ikke at vi ikke også har en chance i andre internationale organisationer det har vi også

styrke det multilaterale som er under pres i de her år og styrke internationale organisationer

droppe ansvaret over for området

være med i fns fredsbevarende operationer

have et tættere nordisk samarbejde som

vi forhåbentlig er enige om men som jo alligevel får en ny kraft i de kommende år

deltage i fns fredsbevarende

så er det noget af det jeg synes vi skal og som der også er signaler om her

er rigtig glad for at vi også har et nordisk samarbejde

den afrikanske unions ageren på de her områder så der er en drejning i retning af et mere civilt og et tættere nordisk samarbejde også på de her områder så kommer arktis

jo væltende ind når man skal diskutere det her

det er klart at de store ændringer der sker i arktis eller i verden

nogle nye udfordringer må jeg begynde med at sige og det siger jeg med stor glæde at

ligeværdigt samarbejde med hele rigsfællesskabet altså med grønland og med færøerne

vi skal være glade for for jeg går ind for at vi bliver ved med at være et rigsfællesskab og hvis vi ikke

vi skal være mere ligeværdige altså

forstår at grønland har deres interesser og at de skal bestemme ganske meget at færøerne har deres og skal bestemme ganske meget og at vi alligevel godt

så tror jeg sådan set også vi mister den chance for indflydelse i verden som det jo sådan set er at være et stort rigsfællesskab

alt dette skal foregå fredeligt

vigtigste prioritet så vidt jeg kan se det betyder ikke

at militæret ikke kan være involveret men det skal være involveret

det kræver også et tæt samarbejde med de andre lande

får en mulighed for at blive observatør i arktisk råd men det jeg

er at det samarbejde der eksisterer mellem de lande der er kyststater deroppe

bliver så gnidningsløst som overhovedet muligt og det er ikke rigtigt som nogle tror at det er wild west deroppe der er internationale konventioner som regulerer alt

der nu skal ske når isen smelter så vil jeg gå til de sårbare stater som der også ligger en stærkere prioritering

tættere end end vi har gjort før sahelområdet er blevet opprioriteret og det er jo helt afgørende man kan sige

gaddafi kom væk

og var med til at destabilisere mali

igennem selv om det var nævnt og selv om vi godt vidste

men grundlæggende er der jo en opprioritering her som jeg mener er vigtig

den store succes men dog sådan at der er noget håb for at vi kan få udviklingen vendt jeg vil bruge lidt tid her i slutningen af af mit indlæg på at sige

og hele bæltet fra fra somalia

den anden side af afrika syd for

og klimaændringer er allerede blevet sikkerhedspolitik det er tørke år efter år jeg

næste år kunne få et fokus på hvad klimaændringerne

af konsekvenser og hvad man kan forudse det vil have af konsekvenser

men det er på den lidt længere bane at vi må se

og så videre kender vi i forhold til grønland og

måske ligefrem blevet nettoeksportør af energi og ikke nettoimportør

energiagenturet det sætter jo også hele mellemøstdiskussionen

understrege at eu her er er en afgørende krumtap og styrken ved eu er jo først og fremmest

samtænke en lang række

initiativer og for et land som danmark er det

og optagetheden af det spørgsmål deler jeg hvordan ser ordføreren for et af regeringspartierne på udenrigsministeriets nuværende ressourcesituation hvor regeringspartierne jo gik til valg på

forøge ressourcerne men nu i stedet for har intensiveret besparelserne samtidig med at venstre har erkendt at det her ikke kan fortsætte og i sit finanslovforslag har afsat

vi kan gøre det i fællesskab og dermed spare det er egentlig en udfordring vi måske burde have tænkt lidt over også før i hvert fald har jeg personligt været tilhænger af det længe og det tror jeg faktisk godt at vi kan gøre og og så samtidig være sikre på at

vi koncentrerer

fns generalforsamling

at det er forkert og noget af det der bliver sagt er noget jeg synes er forkert

det ved herre søren espersen jo også godt foregår rent faktisk i sikkerhedsrådet i et andet rum som man selvfølgelig også kan have kritik af for det hele er menneskeskabt men

fn systemet det er en af de ting som jeg godt kunne have lyst til at der bliver arbejdet noget mere med så fn systemet i fremtiden blev mere rigtigt og fik større legitimitet

til at vi går fra militær til civil aktivitet

hellere sende to tusind unge mennesker ud som ulandsfrivillige for at

og hjælpe ude i verden men også for at

en indsigt i sammenhængen mellem verdens rigeste og verdens fattigste områder og de var virkelig guf for dansk erhvervsliv de blev

i gode stillinger når de kom hjem den forrige regerings udenrigspolitik

ville hellere sende to tusind unge mennesker ned i en

udsyn som vores ulandsfrivillige havde det er et godt eksempel på hvordan

ændret sig gennem tiden forsvarspolitik er blevet til krigspolitik irak og afghanistan er grimme eksempler på det og jeg håber det bliver en parentes i vores historie der skal oprydning til når vi har været ude i krig krig er ikke et godt udgangspunkt for at opbygge et land bagefter derfor ser vi også på udviklingsministerens budget at der er flere og flere udgifter som stammer fra vores krigspolitik

fra at vi har lavet ødelæggelser og rod

det vil sige at det tærer på udviklingsbudgettet at lave den slags ting

herre christian friis bach har kaldt den globale udviklingsramme som jo ikke er fattigdomsorienteret og som jo dækker oprydning efter militærets ballade rundtomkring jeg er enig

skaber dansk autoritet ude i verden det er det

alliancer det er det der gør at vi i mange mange år har haft meget stor indflydelse i

meget meget større autoritet mange steder

det må vi jo genopbygge

et par skridt yderligere fremad vi kan fuldt på højde med norge spille en rolle

konflikt og fredsløsningsværktøjet tænk hvis vi investerede

det håndværk som mange mennesker på

universiteter og andre steder kunne udvikle så kunne vi nå rigtig rigtig langt og så kunne vi nå en situation hvor vi forebygger krige

reel mulighed for demokrati og udvikling i de lande hvor det ender i krig

er det eneste og det første middel der bliver brugt det er endimensionelt det er ubegavet det er for fattigt

at få kontrol med hele våbenhandelen som jo er meget meget profitabel på piratområdet

at vi har en diskussion til gode som handler om hvordan

et bedre beredskab når det går galt når danske søfolk og andre kommer i klemme som været tilfældet skal vi have optimeret vores muligheder for at kunne gribe ind på

eller anden måde det er uacceptabelt at vi oplever situationer som har i øjeblikket den må vi tage på et andet tidspunkt

så drejer det sig om arktis der har jeg et lille forbehold

skal være interesseret i særlige jordarter fordi de måske teoretisk set kunne bruges til et eller andet der har med militæret

det ligner en grim imperialistisk tendens

at holde fast i vores ret til at kunne bestemme over grønlændernes undergrund

vil egentlig også gerne have lidt fat i de penge der måske er i det det bør vi føle os for gode til at gøre og jeg synes at det

den del af udviklingen

kan den for min skyld gerne minimeres temmelig væsentligt og så kan vi bruge pengene på fn i stedet for for fn

det er et barn af den kolde krig og det giver slet ikke et billede af de nuværende magtforhold og styrkeforhold i verden vi skal opprioritere de fredsbevarende styrker og jeg synes også

ved at nedlægge shirbrig enheden sådan at vi

et bedre beredskab på området fn skal spille den afgørende rolle det er den vigtigste organisation vi

søren espersen sagde tre hundrede resolutioner når et land er så aggressivt som israel er og overhører verdenssamfundets advarsler så bør man jo fortsætte med at forklare at

fuldstændig galt israel er hovedansvarlig for at der ingen løsning er på palæstina israel konflikten og vi skal bruge vores indflydelse optimalt i fn og andre steder jeg synes at eu bør ophæve den særlig privilegerede handelsaftale og samarbejdsaftale man har med israel indtil israel begynder

fredsvilje og forhandlingsvilje i konflikten jeg synes også at vi skal være meget selvkritiske og sige at vores uddannelsesinstitutioner

arbejde nede på vestbredden

effektiv den ser slet ikke ud til at virke det er en del af vores sikkerheds og udenrigspolitik og derfor skal vi også

det vigtigste det vigtigste er at danmark snart anerkender palæstina som selvstændigt land

i det her spørgsmål hvorfor kan vi ikke give klar besked det er også vigtigt at danmark klart siger

i det her spørgsmål ved at vi giver klar besked og for eksempel følger

sammen med syriens venner jeg drømmer om at vores udenrigsminister vil rejse rundt i kina

rusland indtil vi har fået dem overbevist om at fælles løsninger er mulighed militære løsninger er

hvor kina og rusland er med ved bordet

bagefter skal leve sammen også er en del af løsningen

jeg sige at vores udviklingsbistand er faldet

to tusind og elleve det er ikke

tegne en ny linje den er faldet fra nul procent af

at styrke arbejderklassen i hele verden de bærer fremtiden

skal kendetegne vores udviklingsbistand vi er på vej

skade på sjæl

jeg gerne

i den sammenhæng er det ti gange bedre måske hundrede gange bedre

er de eftertragtede i erhvervslivet når de kommer hjem mange

fået ret alvorlige skader

den ekstreme påvirkning det er at arbejde under de forhold som en

det jo

som ydede en fantastisk indsats

de tilfælde har vi altså haft nogle fredsbevarende operationer hvor vi har brugt kampfly og hvor vi har brugt

af ligningen lad os nu få at vide hvad

skal kunne indsættes i fredsbevarende styrker er det bare sådan almindelige

noget eller skal der nogle nogle barske ting til der koster en masse penge og er enhedslisten klar

ikke mindst på den klare prioritering af arktis sårbare stater

som har fået en markant og stærkere fremtræden vi oplever også en forskydning fra det militære

multilateralt samarbejde og stærke internationale organisationer det betyder selvsagt at nato fn og eu bliver helt afgørende omdrejningspunkter i redegørelsen påpeges det med rette at udviklingen i iran repræsenterer en betydelig

sikkerhedsrisiko og man må jo også spørge sig selv hvorfor iran er parat til at påtage sig så store lidelser som den

internationale boykot giver hvis ikke der er noget de vil skjule fra et nato møde i forrige weekend i prag ved jeg at

til afghanistan nævnes det i redegørelsen at der også i

en stor indsats men at udfordringerne fortsat er betydelige som det er formuleret desværre tror jeg godt man kan sige at når regnebrættet skal gøres op efter to

er det kun meget få fremskridt der vil vise

være stabile når vi gør status over vores engagement i de store internationale organisationer kan man vel sige at vi har lagt rigtig mange æg i nato kurven siden engagementet i irak og afghanistan og knap så mange i fn vi ser gerne en vægtforskydning

nok sige at vores indsats i de fredsbevarende styrker synes at være endog meget beskeden det er ærgerligt fordi det står i en

kontrast til den forholdsvis store respekt som danmark

nyder i fn kredse

vi mener klart at en humanitær indsats i alle verdens brændpunkter kræver parathed og rettidig omhu

er mindst lige så vigtig som den militære

også med glæde at vi ser at regeringen så klart skriver at man prioriterer de fredsbevarende styrker yderligere

prioritere det fjerne og det nære vi synes

ikke at vi for enhver pris skal deltage i alle fjerntliggende konflikter som nato er involveret i men ser langt mere sikkerhedspolitisk rationale i at prioritere vores

mange byder sig til og vil i arktisk råd eller tættere på arktisk råd ud fra en logik om

være ved bordet når dette

undgå konflikter

for de her mange interesserede lande så jeg er enig i at vi bør sige ja til de

som har meldt sig på banen

til et egentligt etableret internationalt organ

det skal være mit håb at det kan være med til

spændingsniveauet

selv om der er store strategiske interesser i undergrunden det er rigtig vigtigt at alle har et reelt ønske om at lade de militære institutioner stå på sidelinjen i arktis

det er nødvendigt at vi fremover styrker vores

det her område det er jo længe siden at suverænitet har haft så stor en

jo diskussionen om hesselø for lidt siden jeg mener faktisk at suverænitetsbegrebet

at det nordiske forsvarssamarbejde skal have et par ord her til sidst det er i hvert fald meget glædeligt for os at det ser ud til at man både kan samarbejde

i virkeligheden er de fælles værdier og tillidsforholdene

jo en helt afgørende faktor hvis man skal

såkaldt smart defence

ikke alle skal have alle kapaciteter det kræver selvfølgelig nogle

til andre forhåbentlig er det en udvikling der kan vokse

til glæde for det kvalitative niveau

statskassernes økonomi vi ser i hvert fald hellere denne udvikling i norden end en eu hær som jens rohde og andre fra venstre

solidarisk partner der har viljen og evnen til at levere relevante civile og militære bidrag til internationale operationer sådan har danmark ageret i mange år og derfor står der også fortsat og sådan skal danmark naturligvis fortsat agere jeg synes især at det er glædeligt at det sf som ofte og gerne har stemt imod flere af disse engagementer nu står helhjertet bag dem

jo ganske godt fordi det er vigtigt at der er en bred samling i folketinget om vores internationale indsatser og engagementer der vil jeg godt lige sige til herre jeppe kofod som gav indtryk af at nu var der kommet en ny politik om mellemøsten og flygtninge

og våbenkontrol og menneskerettigheder og rigsfællesskabet mere af hensyn til referatet

jeg er meget meget glad for at regeringen fortsat prioriterer og nogle steder har lagt flere penge ind men det er jo ikke sat i gang af den regering altså transitionsprocessen i mellemøsten er jo et arabisk initiativ fra to tusind og tre det har heldigvis fået flere penge og det takker jeg for men det er jo dog igangsat

dansk folkeparti jo også lagde vægt på så den er også startet

våbenkontrol vil jeg gøre opmærksom på at den borgerlige regering gik ind i small arms initiativet med det samme

vi fik ind i sri lanka for at se på uhyrlighederne i sri lanka og det krævede meget meget kraftigt pres og flere samtaler med sri lankas regering før det lykkedes at få den danske

rigsfællesskabet er jeg glad for at herre steen gade huskede at det jo blev opgraderet under os

mig også nævne den dansk grønlandsk amerikanske aftale igaliku aftalen efter thule opgraderingen eller lad mig nævne at vi præcis af de grunde som også er nævnt her meget rigtigt af de andre ordførere for at skabe ligeværdighed i rigsfællesskabet som er forudsætning for

lavede både ittilek aftalen og fámjin aftalen med henholdsvis grønland og færøerne således at de blev

så meget som grundloven tillod så det er mere af hensyn til referatet vi var altså ikke døve og blinde vi gik i gang med disse ting nogle steder fortsætter man dem nogle steder forstærker man dem som i det

initiativ som jeg godt vil kvittere for for det er vigtigt at der er en bred samling i folketinget om disse engagementer redegørelsen peger både på konkrete problemlande og områder og på nødvendigheden af at virke inden for de store multilaterale organisationer og institutioner

i at disse kan have behov for at blive reformeret og opdateret til den aktuelle verden ikke mindst bretton woods institutionen og fns sikkerhedsråd hvor vi jo tidligere både sr regeringen og vores regering har taget reforminitiativer de

gennemført det kan vi jo se men initiativerne er blevet taget både som nordiske og

i spidsen og jeg selv har været med til at være drivende kraft men veto systemet i

i de kommende år vil usa fortsat være den centrale verdenspolitiske spiller det er derfor vigtigt at vi og såvel nato som eu fastholder den transatlantiske forbindelse og det transatlantiske samarbejde vi har og kan have indflydelse

trods vores evidente størrelsesforskelle hvis vi er en pålidelig og loyal partner usa er tydeligvis ved at skifte sit opmærksomhedsfelt fra europa mod asien

jo ganske forståeligt eftersom det er her den store økonomiske udvikling finder sted

problemer vi har om fem år nej men vi kan jo se hvor de måtte kunne komme

kunne betyde at der kommer problemer så meget desto vigtigere er det at vi usa og europa ikke glider fra hinanden skulle det ske lever usa bedre med det end vi gør derfor skal eu arbejde mere for at styrke det daglige og økonomiske samarbejde på tværs af atlanten og jeg mener stadig væk at vi skal gå efter at få skabt hvad jeg har kaldt nata north atlantic trade association som parallel

af natos missilforsvarskapacitet citat slut det går jeg så også ud fra vil afspejle sig i de igangværende forsvarsforhandlinger men vi ser gerne at rusland inddrages i dette missilforsvar

det har vi længe forsøgt at få igennem i nato

ikke omtalt i redegørelsen men dette råd må være stedet hvor det udvidede missilforsvar forhandles så russerne kan være rolige for det til gengæld anfører

redegørelsen ruslands aggressive politik og med rette over for georgien

den anføres så meget desto mærkelige er det at denne regering nu vil sætte støttebeløbet til georgien ned og nedprioritere samarbejdet med georgien dermed viser danmark sig jo ikke just som en aktiv og solidarisk partner som man ellers skriver at

omvendt er ruslands aktive og konstruktive engagement i den arktiske proces opmuntrende det er af afgørende betydning for rigsfællesskabet og grønlands fremtid at vi formår at løfte alle de opgaver og udfordringer vi står foran i det arktiske område mange af disse kan vi kun løfte i fællesskab med de fem arktiske lande

arktisk råd og jeg er enig i de betragtninger der er

også om udvidelse af observatørkredsen af arktisk råd men ikke medlemskredsen

vil stadig væk anbefale regeringen at opretholde

de fem arktiske kyststater for disse fem har nemlig et særligt ansvar for eftersøgning og redning og miljøbeskyttelse jeg er temmelig sikker på at når regningen skal skrives ud for det

vil komme og lægge pengene og heller ikke observatørerne

opgave vi skal være klar over vi selv kommer til at hænge på økonomisk og det er

jeg anbefale at danmark som tog initiativ til det i sin tid benytter initiativretten og serveretten

men det er vigtigt at det ikke forsvinder den anden store spiller på verdensscenen er efterhånden kina som der heller ikke siges særlig meget om vi skal fastholde og udvikle et godt forhold til kina især gennem et stærkere samarbejde mellem eu og asien i asem det er der båndene kan knyttes tættere og udviklingen forblive fredelig

der kan sikre at alle de aftaler vi indgår i asem også føres ud i livet

som repræsentant for danmark ved en lejlighed og det var kolossalt så meget vi aftalte

der holder os til vores løfter om aktive handlinger lige nu er situationen jo anderledes ufredelig i mellemøsten som er blevet diskuteret her og hvor redegørelsen ganske rigtigt påpeger konflikternes uforudsigelighed situationen er jo simpelt hen sprængfarlig og det er rigtigt som herre søren espersen sagde at der jo ikke

de geografiske og territoriale konflikter

hvis islamismen måtte gå hen og vinde under det

står vi i en helt ny situation på tværs af middelhavet det var jo også for at undgå den situation at jeg satte vores beskedne bidrag om

i gang for at få stabiliseret kvindernes udvikling fremmet kvindernes udvikling fremmet den sociale udvikling fremmet retsstatens retssamfundets udvikling fremmet den frie presse det kan være med til at standse islamismen vores hundrede til tredive nul millioner gør det jo ikke men vi kan i hvert fald vise hvad vi mener der skal gøres

her tænker jeg på den fortsatte sunni shia konflikt den kæmper de nok videre uanset hvad vi vil gøre men der andre som vi kan gøre noget ved sammen med de andre eu lande og ikke mindst usa og det er jo forholdet

galt i de sidste fjorten dage det er svært jeg ved det og der spilles efter vidt forskellige nodeark

dag til den anden men opgaven vil bestå i at usa og eu igen

de ved godt at de ikke bliver angrebet af israel det er i iran så vi er faktisk i den situation

i forhold til mellemøstkonflikterne

vanskeligheder også på grund af den terrorisme og islamisme der breder sig på tværs af sahelområdet og jeg hilser derfor med glæde at danmark er blevet anmodet om at påtage sig rollen som leder af en regional proces om antiradikalisering i sahelarbejdsgruppen

regeringen siger ja til opfordringen jeg går også ud fra at eu vil påtage sig et større engagement i og samarbejde med afrika som usa med rette går ud fra at vi engagerer os særligt i det ligger jo faktisk i vores

så må sige baggård

bare er kina som laver det arbejde jo det afrikanerne sidst sagde til mig ja når i ikke kommer

eu har faktisk også med vores forhistorie en særlig mulighed for et samarbejde med afrika igen her på lige fod

en alliance som vil interessere herre steen gade meget inden for klimapolitikken der ville en europæisk afrikansk alliance faktisk veje til og vi kan altså også gøre det inden for økonomien hvor flere afrikanske lande faktisk har større vækst end de europæiske lande så det vil være til gensidig gavn at vi øger vores samarbejde både politisk økonomisk og sikkerhedsmæssigt med afrika meget mere kunne naturligvis fremhæves og diskuteres om den usikre sikkerhedssituation som verden befinder sig i men det tillader taletiden desværre ikke og

at man nedprioriterede det arabiske initiativ

et andet navn men da den

fælles budskab om at det med bistand

må svække vores bistandsengagement i de mange svære omstillingsprocesser så dem der foreslår

sikkerhed og freden over middelhavet det er kræfter som ikke vil have kvinderne med ind i udviklingsprocessen det er kræfter som ikke vil have demokrati det er kræfter som blæser på den økonomiske udvikling fordi

religiøst ideologiske tryghed

befolkningen til at gøre som styret vil inden for de områder de blæser på den økonomiske udvikling hver gang de får magten så det er vi fuldstændig enige om jeg siger bare vi kan ikke løse det alene

det må være vejen frem jeg brugte udtrykket at så klipper vi græsset under terroristernes

eller islamisternes fødder det er vi helt enige om

jeg synes også vi skal gøre mere ud af pakistan

bare os de slår ihjel eller vil slå ihjel de slår også hinanden ihjel altså selvmordsbomben i pakistan i går var jo ikke vendt mod os den var vendt mod andre pakistanere de fleste der bliver slået ihjel af disse terrorister er jo faktisk muslimer og det er fordi de slås indbyrdes om hvad der er den rigtige måde at være muslim på og hvordan de skal agere i fremtiden derfor har jeg også arbejdet meget for at eu øgede sit budget til pakistan som er en meget skrøbelig stat

nordafrika som vil stå i meget store vanskeligheder hvis de klimakatastrofer som herre steen gade var inde på

virkelig udfolder sig syd for sahara

ind i nordafrika som i forvejen har arbejdsløshed

får en masse nye mennesker ind på scenen de næste femten til tyve år det kommer så til at give en kolossal masse konflikter over middelhavet derfor tror jeg også i tide skulle se at komme længere med det økonomiske samarbejde og frihandelspolitikken i forhold

i mellemøsten og man kunne tilføje somalia afrikas horn og så videre

konservative folkepartis holdning egentlig skal vi fastholde vores bistand udvide vores

for

at sige at vi gør det meget bedre hvis vi havde brugt vores taletid på det

var meget uenighed om to krige

afghanistan den ene er heldigvis stoppet og den anden er vi på vej ud af mit spørgsmål

både sikkerhedspolitisk og især koordineret

er så sløve som de er men lad

afrika det er klart

at få et meget stærkt samarbejde og en alliance mellem eu og afrika for at få et resultat for eksempel i

for uden en global fund ville det være umuligt at få afrika med

om fortiden igen men det er jo altså der vi har prøvet at lægge et klimapolitisk samarbejde med afrika det bør man

økonomiske udvikling og derfor nævnte jeg frihandelsområdet eu og den afrikanske union som faktisk har fået styr på meget burde

meget tættere samarbejde den afrikanske union

steen gade og jeg kan blive uenige om at der skal gøres meget mere for at få udviklet samarbejdet med afrika og vi har institutionerne til

skal derfor stadig være en aktiv og solidarisk partner der har viljen og evnen til at levere relevante civile og militære bidrag

har vi haft et samarbejdsforsøg på at skabe den grønne mur

så man ikke bliver ved med at få ørkenspredning som ødelægger mere og mere landbrugsjord jeg syntes det var en god idé

undersøge om man kunne gøre det men jeg ved ikke hvad det er endt med men det var i hvert fald et godt initiativ fra europas side at hjælpe med den grønne mur som de kalder det

hvis de får et livsgrundlag i det område

noget af den islamisme

og totalitarisme som vandrer hen over sahelområdet og nu altså er

debatten som beskrevet i redegørelsen kræver de sikkerhedspolitiske udfordringer vi står over for at vi tager udgangspunkt i

internationale samarbejde og de multilaterale løsninger det er en

fem års mellemrum vender tilbage til et møde i fn

man konstatere at også de sidste fem år er antallet af diktaturer faldet i den her verden og at antallet af demokratier har vundet frem det er jo

at det på den måde også afspejler verdens lande at når demokratierne vinder frem i det omfang vi har set de sidste tredive

så afspejler det sig i sagens natur

situationsrummet i fn det er der hvor man håndterer alle verdens konflikter

hver gang det lykkedes dem at forhindre en konflikt hørte man aldrig om det arbejde de lavede men der laves også i i medfør af herre villum christensens indlæg et rigtig godt arbejde og regeringen vil meget gerne være med til at forstærke den indsats vi yder i forhold til

rundtom på jorden det andet store

hvor vi jo har et glimrende samarbejde i en

tid jeg tror at alle må være rigtig glade for i øjeblikket

ud til at eu holder til at tage de beslutninger der også er de nødvendige beslutninger så har vi samarbejdet i nato hvor det er vigtigt at vi får verdens konflikter afgjort også i et multilateralt forum

uden om de internationale fora

at man laver den type af arrangementer i et internationalt forum så har vi regionale fora

har jo spillet en tror jeg helt ny rolle i forhold til

i forhold til konflikten i syrien vi har et glimrende samarbejde med den arabiske liga jeg deltog i sidste uge i et møde i cairo hvor eus udenrigsminister havde et møde med den arabiske liga som i stigende grad er det regionale forum der prøver at hjælpe forandringerne igennem

i den arabiske verden det samme gælder jeg tror det var herre per stig møller der nævnte det også i forhold til den afrikanske union det er tankevækkende hvilket ansvar den afrikanske union og de afrikanske regionale organisationer påtager sig i forhold til konflikter som

de andre konflikter vi ser på kontinentet

det er blevet diskuteret forstår jeg jeg hvorved den nye regering er anderledes end den

en linje i udenrigspolitikken men jeg synes at man skal være blind for ikke at se de ændringer vi har lavet det gælder balancen mellem det militære og det civile som det er

støtte indsatsen for nedrustning ikkespredning og våbenkontrol

nævnt blandt andet af herre christian juhl det gælder det nordiske samarbejde hvor

den tidligere norske udenrigsminister støre sagde at han ikke kunne huske nogen periode hvor vi har haft så stærkt et nordisk samarbejde som tilfældet

det gælder menneskerettigheder og så videre

men sandheden i den diskussion er at der

fortsættelse og fornyelse

det er afgørende for regeringen at kunne gå aktivt ind i de allermest skrøbelige stater vi kender det er også været der hvor det er mest risikofyldt det er når vi er i afghanistan det er når vi er i somalia det er når vi snart er mere tydeligt til stede i sahel end tilfældet er nu også dér må man vel sige at det ser ud til at hvis man har den fornødne tålmodighed er vi i stand til selv i nogle af verdens allerskrøbeligste stater at levere de fremskridt

stigende vandstand der vil betyde at rigtig mange mennesker der bor i lavtliggende områder vil være nødt til at flytte sig

rigtig vigtigt det vil vi gerne tage med næste gang med et tydeligere fokus på konsekvenserne af klimaændringerne i forhold til

yder et væsentligt bidrag rundtom i verden for at opretholde international fred og sikkerhed vi gør det både i en aktiv rolle som det er blevet nævnt

i en ansvarlig rolle på den måde at vi ikke kun behandler symptomer men også er optaget af at

fat på de egentlige konflikter der er rundtom i verden vi har en usvækket indsats i forhold til terrorbekæmpelsen og som nogle også har været inde på lykkes det jo faktisk

en situation hvor der er væsentlig færre tilfangetagne end hvis vi går et år eller to år tilbage og hvor der er væsentlig flere tilfangetagne pirater

at det forhandler vi jo i øjeblikket

med henblik på at overdrage sikkerhedsansvaret til afghanerne selv og til gengæld være solidt til stede i forhold

udviklingsindsatsen i et land der som dét har været præget af så mange års krig

jeg har nævnt nedrustning

i forhold til de initiativer fn tager

også selv tage initiativer i forhold

jeg kommer lige fra grønland jeg kom hjem i aftes der sker rigtig meget i udviklingen både i det arktiske samarbejde

vi lavede en arktisk redegørelse som blev debatteret for en lille måned siden her i folketinget men bare for at

med grønland og færøerne vi har et forstærket samarbejde om search and rescue altså redningsaktioner hvor vi gennemførte en stor øvelse i slutningen af september

tydeligere ambassadetilstedeværelse der hvor det er ønsket vi regner med at vi

været inde på spændinger i arktis det mest bemærkelsesværdige er måske

i stand til at fordele et område som det her med så relativt få spændinger som tilfældet er i en situation hvor man klarer det i form af internationale aftaler jeg

som i øvrigt holdt et meget fredsommeligt indlæg og det vil

det principielle synspunkt som jeg synes er et klogt synspunkt jeg synes altid at man skal bemærke

søren espersen siger noget klogt nemlig at det er vigtigt at være solidt til stede med ambassader rundtom i verden det er et grundlæggende synspunkt vi deler så spørger herre søren pind hvordan det så kan være at der bliver skåret ned i udenrigstjenesten se det er jo interessant når man selv har lavet planen om

den tid hvor vk regeringen sad

det man kaldte fokuseret administration som skulle anvendes til at finansiere boligjobplanen som vk regeringen fremlagde dengang det er i øvrigt skadevirkninger af det

vi prøver at formindske dem så meget som muligt ved at lave nogle administrative ændringer

med folk udefra i stedet for udsendte fordi det er billigere og sådan nogle ting men jeg vil også godt medgive at

er helt afgørende for danmark at vi bevarer en udenrigstjeneste der er rigtig stærk vi har en økonomisk interesse i det vi har en diplomatisk interesse i det og det fælles slagsmål søren pind synes jeg bestemt at vi skal tage sammen

christian juhl spurgte om vi ikke også skulle diskutere syrienkrigen direkte

stig møller var også inde på vigtigheden af det

og kinesernes ansvar for også aktivt at medvirke i løsningen af den

delegation til fn har besluttet sig

hvis araberne dengang havde accepteret delingsplanen og ladet være med at starte en krig mod krig mod israel havde de fået utrolig meget mere land mere land end det de bare kan drømme om i dag men sådan er der så meget der er ironisk i

kan det siges nu eller ligger der noget

og så videre og så videre så det er en moderat tekst det tror jeg at

til den 29 før lande beslutter sig

deres egen stillingtagen danmarks holdning er at vi meget gerne

inddraget i den her proces på et rimeligt tidspunkt så det kan nås

er muligt rent datomæssigt men

så kan udenrigsministeren måske få et samlet folketing i i forbindelse med en undladelse af at stemme det er

at folketinget står samlet om

gode grunde fordi de heller ikke kender teksten jeg synes bare det er væsentligt

vil kunne samle folketinget frem for at splitte det det er bare sagt i god

vi har som sagt et ønske om at kunne stemme for en resolution jeg troede og det derfor jeg spjættede med armene at

tekst og det gjorde der så ville man og så tænkte jeg

den konklusion træffer vi først endeligt når vi kender den endelige tekst

mange penge til at lave politik

tiltag men det er klart at vi har et behov for at sikre at der er en overensstemmelse mellem ambitionen i dansk udenrigspolitik

at fra venstres side var der jo en udstrakt hånd vi gik til finanslovforhandlingerne med et finanslovforslag og udspil

skulle tilføre udenrigsministeriet yderligere midler i erkendelse af den globaliserede situation vi står i

i forhold til eksporten og i forhold til situationen i de nye vækstlande og lignende og jeg synes egentlig at det er ærgerligt at konstatere når nu regeringen gik til valg på det spørgsmål

i stedet for valgte at indgå finanslovforlig med enhedslisten hvor så ikke engang regeringens egne løfter

andre lande jeg synes selv at noget af det

er hvilket fantastisk stærkt ry det her land har vi er kendt som et land der hjælper

i verden når der er brug for det vi er kendt som et land der er verdens grønne land

overbevise om at jo flere penge vi kan bruge på

at at israelerne ville have den dæmpet så den ingenting betød

ikke sige den står vi bag og det vil vi også gerne have andre lande til så så alle kan se hvor vi står tænk hvis jeg engang skulle i finanslovforhandlinger med regeringen og jeg så mødte frem og sagde ja det kan da godt ske at jeg vil stemme for noget af det der står i finansloven

til israelerne i har ret til at forsvare jer eller har han sagt

det her for vores egen skyld vi gør det først og fremmest af hensyn til palæstina og der er det bare helt afgørende at der også er en vis bredde i den tilslutning der er blandt landene det betyder i så fald mere og det er jo det man kan

sine kollegaer så vi arbejder på begge

fronter og så konkluderer vi til slut

som herre christian juhl efterlyste dels har vi sagt at

at smide bomber i hovedet på uskyldige mennesker som hamas gjorde ind over den israelske grænse modsat er det jo heller ikke legitimt at slå uskyldige børn kvinder mænd ihjel derfor har vi

begge parter til at ophøre med kamphandlingerne lave en våbenhvile

så det der heldigvis er kommet nu og sikre at man får den politiske aftale om en tostatsløsning som er det eneste der kan sikre israelerne

liv bag sikre grænser som er det eneste der kan sikre palæstinenserne en socialt og økonomisk bæredygtig stat

begivenhedsforløbet understreger

giver klarhed om danmarks standpunkt og rolle når man skal forhandle og diskutere og finde frem til

undervejs men der er et problem

hvis ens samarbejdspartner ikke helt præcis ved hvor

står jeg ville også forvente at frankrig england tyskland og alle mulige andre lande

give melding om at den her tekst var god hvis de mente at den var god

danmarks synspunkter om den aktuelle

og så må vi se og det konkluderer vi jo om ikke

hvordan de bestræbelser lykkes

den afstemning der kommer til at finde sted regner vi med

omkring konflikten israel gaza har jeg ytret mig rigtig mange gange undervejs

og jeg er helt sikker på at det er bemærket både i israel og palæstina

det tror jeg er vigtigt jeg synes i øvrigt at rigtig mange spillede en konstruktiv rolle i forhold til at få våbenhvilen i stand her for et par dage siden først og fremmest den nyvalgte egyptiske præsident som vel var med til som

sikre en våbenhvile som er til stor gavn for helt almindelige børn og kvinder og mænd

har det jo heldigvis været i mange år og det har vi bredt

alvor bag ordene er vi fælles om også to tusind og tolv har været præget af markante danske indsatser

med stor professionalisme med dygtighed og med

stået i den udførende ende af den danske forsvars og sikkerhedspolitik og

det er i høj grad deres fortjeneste at der står så stor respekt

danmarks internationale engagement

det fremgår tydeligt af de tilbagemeldinger som jeg får når jeg snakker med mine forsvarsministerkollegaer det aktive globale engagement er den måde som vi bedst varetager danmarks sikkerheds og forsvarspolitiske interesser på

ikke mindst på foranledning af herre søren pind og herre christian juhl været

bliver betalt af de unge mennesker som vi sender ud vi har i år haft

være nogen tvivl om at indsatserne jo er forbundet med risici og kan have

operationer i krise og konfliktområder jeg synes dog også det er værd at konstatere med glæde at vi siden

i forsvarets internationale operationer

perspektivere den diskussion lidt der fandt sted

tal på hvordan det går med de unge mennesker der har været udsendt

nitten to og halvfems til to tusind og ni konstaterer at sytten procent af dem som har været udsendt føler at de har fået varige psykiske men fire procent siger at de har fået større men tretten procent siger at de har fået mindre men men det er også sådan at nitten procent i kontrolgruppen og det vil sige unge som er erklæret egnet til

skal passe på med at sige at en konsekvens af at have været udsendt er at man lider på sjælen der er nogle af lider på sjælen og dem skal vi passe på og dem skal hånd om det noget af det vi gør med vores veteranpolitik

til gengæld må man så også konstatere

vi sender ud og de familier som venter hjemme er uanset hvad prisen i øvrigt er skilt fra deres familie og under helt fremmede forhold og der er en pris som betales og den betaler de for at vi herhjemme kan leve i den frihed og den tryghed og den sikkerhed som vi har

derfor skylder vi vores soldater respekt og derfor skylder vi

gør vores til at den pris som de betaler bliver så lille som overhovedet muligt det kan vi blandt andet gøre ved at have forståelse for

respekt for de vilkår som vores udsendte soldater opererer under

vi skal selvfølgelig være åbne for de

både

vi er af sted kan blive begået fejl åbenheden handler om at sige til befolkningen

bakke op om vores soldater for vi er til stede på en ordentlig måde og hvis der er noget vi kan gøre bedre og hvis der bliver lavet fejl så fortæller vi om det og så lærer vi

herhjemme i danmark men så sandelig også ude i verden vi har været igennem alle dele af forsvaret med en

konsekvenser for vores operative opgaveløsning både herhjemme og ude i verden

en af de veje som der er til at overkomme den udfordring er

som dybest set handler om at udforske og udvikle internationale samarbejdsmuligheder ikke bare om hvad det er for nogle kapaciteter vi køber

hvordan vi træner og hvordan vi løser opgaver i ind og udland

parat til at tænke nyt og til at udfordre den måde vi har løst opgaverne på og det er fuldstændig rigtigt som det også er blevet nævnt her at et af de fora som er rigtig velegnet til det

er det nordiske forsvarssamarbejde fordi

kulturelt og forståelsesmæssigt deler opfattelser med

smart defence var jo også et af de rigtig store emner på nato topmødet i chicago i maj

enighed om en såkaldt forsvarspakke den pakke skal frem mod to

tyve gennem en række sammenhængende initiativer sikre at nato råder over de nødvendige kapaciteter

at kunne imødegå de sikkerhedsmæssige udfordringer som vi står over for det

som et idealmål at leve op til nato målsætningen om at bruge to procent af vores bruttonationalprodukt

får ud af det og når nato måler som de jo gør på

de penge som bliver puttet ind i forsvaret så må man sige

os exceptionelt godt altså for de penge vi har får vi rigtig rigtig meget ud af det og

de behov og ønsker som der er

i en situation hvor der snakkes om nulvækst i den offentlige sektor være overordentlig problematisk uanset hvor man sidder politisk

aktivt til natos smart defence dagsorden og

er og bliver en hjørnesten i dansk forsvars og sikkerhedspolitik

vi skal sikre de rigtige værktøjer til en effektiv og hensigtsmæssig måde at løse opgaverne på vi har en oplyst egeninteresse i at styrke og deltage i internationale institutioner for at sikre en velfungerende

hånd om de globale udfordringer som vi som vi står med

en aktivistisk sikkerhedspolitik handler ikke om at vi skal kaste os hovedkulds ind i alle verdens militære konflikter slet slet ikke i virkeligheden er det jo sådan at

vi i danmark står sammen om at vi fører en aktivistisk udenrigspolitik hvor

også er villige til at stille op når det bliver svært

så samtidig at briterne og amerikanerne

meget ud af de penge de bruger

men jeg siger bare kan man ikke have et ønske

som er natos krav når nu

usa og storbritannien gør det i så stor

fælles transportfly i de nordiske lande

pris uden at det går ud over ud over forsvaret

oversende den den opgørelse til til folketingets forsvarsudvalg hvis man ikke allerede har fået den så kigger man på inputtet altså de to procent men man har også

ligger under den anbefalede grænse på de to

som det også blev nævnt fra talerstolen tidligere i dag leverer

og så ligger grækenland så vidt jeg husker

gøre det selv og jeg synes alle andre bør gøre deres yderste for at gøre det jeg tror det

den måde vi blandt andet forebygger at nogle af dem føler at det ar der måske er på sjælen eller det fysiske ar

respekt som som jeg i hvert fald synes de kunne forvente skal jeg give alle mine kolleger i folketinget karakterer

ville topkaraktererne jo af gode grunde falde i mit eget parti

har en oplevelse af at komme styrket hjem efter at have været udsendt

det på nogenlunde samme niveau i kontrolgruppen altså dem der ikke har været udsendt

kommer hjem det skal siges højt synes jeg det skal man ikke tie om ud

en misforstået heroisme og seen op til soldater

de er velvalgte til det og

moral det er ikke altid at politikeres moral

det kan have en stor pris og at der også er folk der kommer tilbage fordi det er en farlig mission de er på

jeg vil gerne høre om ministeren ikke er enig i at der er meget forskel på den erfaring og den indsigt man kommer tilbage med

i øvrigt enig i at det som alle partier og navnlig dem som er i opposition selvfølgelig skylder at gøre er aldrig at kritisere soldaterne men kritisere os der har truffet beslutningerne om at vores soldater bliver sendt ud det er pt i allerhøjeste grad mit ansvar at vores soldater er ude og det tager jeg gerne imod kritik for fra dem der er uenige i det

aktivistiske udenrigspolitik er et væsentligt brud

tidligere bløde sikkerhedspolitik der skete et skift for cirka

fjorten år siden sådan at vi nu sætter mere

forhandling mægling

tredje mulighed og derefter som den allersidste mulighed satte

gråzone hvor der er militære elementer og hvor der er civile elementer og

der bliver sat prioriteringer ind præcis her når regeringen siger ja vi går ind for samtænkning ja vi går ind for også at løse konflikter der befinder sig i det her meget meget besværlige rum fordi vi tror på at det er der konflikterne kan løses og det er der konflikterne skal løses også selv om det er svært og også selv om det kræver at man ikke kun kan være der enten civilt

en ny midlertidig tilskudsordning der målrettes unge under fem og tyve år dette lovforslag skal ses i sammenhæng med aftalen om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti der blev indgået den ottende november to tusind og tolv mellem regeringen venstre dansk folkeparti enhedslisten og det konservative folkeparti

at styrke erhvervsuddannelserne og sikre at de unge der påbegynder en erhvervsuddannelse også har mulighed for at gøre den færdig på et af de nye praktikpladscentre hvis der altså ikke kan skaffes en ordinær praktikplads det kræver finansiering og det

det bliver dyrt det erkender jeg men jeg er også af den overbevisning at havde venstre ikke været med i aftalen

var det nok blevet endnu dyrere men ikke bedre det fremgår af den politiske aftale der ligger bag

per lønmodtager forventes at være uændret i to tusind og tretten og to tusind og fjorten

kunne reduceres i to tusind og femten og i to tusind og seksten der skal ikke herske nogen tvivl om at partierne bag aftalen vil følge dette nøje kredsen bag aftalen har aftalt i alt seks punkter som vi kvartalsvis vil få tilbagemeldinger på således at der vil være tæt politisk opmærksomhed jeg har ikke bemyndigelse til at tale for alle partier i aftalen men i venstre forventer vi at aftalen følges og at forudsætningerne holder ellers har vi en ny situation

vente med at komme i gang med fase to nemlig den fase hvor der skal ses på kvaliteten i vores erhvervsuddannelser det er uddannelser som vi alle sammen er rigtig meget afhængige af både på kort og lang sigt

det kommer både vores erhvervsskoleelever og vores samfund til gavn med forslaget om finansieringsomlægningen

vil sige på tværs af sektorer og brancher i højere grad end før i fællesskab løfter ansvaret for erhvervsuddannelserne samtidig har virksomhederne et klart incitament til at oprette praktikpladser da bidrag til praktikpladsydelse vil afhænge af antallet

som skal tage praktik på praktikpladscentrene det synes socialdemokraterne er en fornuftig model på samme måde er vi glade for omlægningen fra arbejdsgivernes elevrefusion til arbejdsgivernes uddannelsesbidrag danske arbejdsgivere bidrager til at uddanne fremtidens tømrere frisører og kokke og det inkluderes i det bredere sigte med ordningen for at undgå at skulle forhøje arbejdsgivernes

bidrag ved at fortsætte den nuværende præmie og bonusordning er vi enige i at ordningen ikke bør videreføres

også noteret mig at effekten synes at være aftagende og at man vurderer at ordningen præmierer aftaler som alligevel ville være blevet indgået med den midlertidige tilskudsordning sikrer vi dog en fornuftig overgang ved ophævelsen af ordningen indtil vi har en samlet langsigtet løsning med praktikpladser til vores erhvervsskoleelever jeg er glad for at vi nu sætter handling bag ordene om at skabe bedre erhvervsuddannelser og praktik til alle vi har nemlig brug for faglært arbejdskraft i fremtiden og vi skal sikre at alle unge får en ungdomsuddannelse vi skal løfte opgaven i fællesskab med virksomheder erhvervsuddannelser lærlinge og svende det er helt afgørende at man som ung elev kan være sikker på at kunne gennemføre sin uddannelse uanset om man vil være kok eller tømrer

med anden fase af denne aftale bliver lige så sikkert et uddannelsesvalg at tage en erhvervsskoleuddannelse som det i dag er at tage

sikkert uddannelsesvalg det har de unge

med erhvervsuddannelserne blandt danskerne det er med andre ord sidste udkald hvis vi skal redde vekselvirkningsuddannelsen som danmark

hvordan er det kommet så vidt det er der flere grunde til for det første er det almene gymnasium blevet en modeungdomsuddannelse hvor alt for mange søger hen for det andet har erhvervsuddannelserne ikke kunnet tilbyde samme sikkerhed som gymnasieuddannelserne hvorfor begynde på en uddannelse hvis man ikke er sikker på at kunne afslutte den for det tredje har erhvervsuddannelserne været forvirrende

overskue en hundrede og ni uddannelser spredt ud over det ganske land med en indviklet struktur er ikke let at sælge for det fjerde har folkeskolerne og erhvervsskolerne ikke været dygtige nok til at samarbejde og for det femte har erhvervsuddannelserne været plaget af frafald og elever der har haft svært ved at følge undervisningen på grund af blandt andet personlige problemer med de to lovforslag som vi i dag behandler tager vi første skridt

at rette op på forsidens synder og det er vi i dansk folkeparti glade for det er ingen hemmelighed at vi ønsker flere unge over på erhvervsuddannelserne og færre i det almene gymnasium

til at mangle kvalificerede unge med håndværksuddannelse

teknisk uddannelse

hundrede spørgsmål blev det til fra ordførerne hvilket siger en del om både både ildhu og

sværhedsgrad især slagsmålet om pengene var længe en anstødssten og heldigvis blev vi enige det private erhvervsliv kommer med aftalen til at betale mellem en

million kroner årligt som følge af loven fordi de overtager betalingen af skolepraktikydelsen

og løntilskuddet til egu elever består i to tusind og tretten dog i en beskåret udgave i en krisetid er det selvfølgelig ikke rart at pålægge erhvervslivet flere udgifter høringssvarene fra arbejdsgiverorganisationerne vidner også om det vi har i dansk folkeparti forståelse for kritikken omvendt er det i erhvervslivets interesse at have en veluddannet arbejdsstyrke til rådighed og det koster de offentlige arbejdsgivere betaler da også til ordningen det var vigtigt for dansk folkeparti og andre at det økonomiske grundlag ikke ville skride derfor har vi gennem aftalen sikret os at vi gennem kvartalsvise opgørelser kan følge udviklingen sker der ændringer skal forligskredsen skride ind

bag den her aftale har taget et ansvar vi stod over for en bunden opgave fordi aer ordningen simpelt hen ikke hang sammen

tørret den regning af og det var på arbejdsgiverne så det var blevet dyrere for arbejdsgiverne uden den her aftale og jeg synes at det er rigtig godt at vi nu har taget ansvar og fundet en ret fin balance ved at omlægge aer

er noget man finder ud af ved at mennesker mødes og

arbejdsgiverbidraget omlægges til et bredere uddannelsesbidrag der skal dække de

formålet at præmie og bonusordningen på op til halvfjerdstusind kroner til private og offentlige arbejdsgivere der indgår en uddannelsesaftale med en elev under erhvervsuddannelse ophæves og at der i to tusind og tretten indføres en ny midlertidig tilskudsordning

målrettet unge under fem og tyve år baggrunden for forslaget er et ønske om at øge arbejdsgivernes ansvar for finansiering

der sikres en bedre balance mellem arbejdsgiverfinansieringen og finansieringen fra det offentlige sf støtter naturligvis

en virksomhed den her ydelse vil så fremover blive betalt af arbejdsgiverne

vi det som en meget tydelig ansvarsplacering arbejdsgiverne bærer et meget stort ansvar for at vi også om ti år har en veluddannet arbejdskraft og jeg håber

til arbejdsgiverne

bruger deres penge på en dygtig lærling i deres

bruger pengene på det der giver mest valuta

for hvis arbejdsgiverne ikke opretter praktikpladser

vil der jo komme flere elever i skolepraktik og dermed et større behov for skolepraktikydelse som jo nu finansieres af arbejdsgiverne vi tror på hensigten det gør vi bestemt men jeg må indrømme at vi i enhedslisten havde håbet på at vi kunne være blevet enige om en reel praktikpladsgaranti

sikret alle der starter på en erhvervsuddannelse en rigtig praktikplads

samfundet hvis alle lærlinge kommer i praktik i en virksomhed den her ordning kan dog være et skridt på

vil jeg tilføje at vi i enhedslisten sådan set gerne havde set at der havde været en differentieret indbetaling til den her ordning

arbejdsgivere som var ligeglade med uddannelsesansvaret og ligeglade med praktikpladser til lærlinge betalte lidt mere

praktikpladser forslaget indebærer også som flere ordførere har været inde på at bonuspræmieordningen afskaffes men

midlertidigt videreført i to tusind og tretten

i enhedslisten alligevel har sagt ja til at afskaffe ordningen

ordningen ikke har bidraget tilstrækkeligt med at skabe det

antal praktikpladser som vi mangler der har været meget stor forskel på brugen af ordningen og

kan man bruge pengene på en bedre måde en anderledes måde som vil skabe flere praktikpladser

det er jo sådan set dem der skal bruge arbejdskraften

da mærkeligt at de skal have en belønning for at gøre det der var det mindste de kunne gøre virkeligheden er

nødt til at tage lidt skrappere midler i brug over for virksomhederne

de virksomheder som ikke i dag løfter et ansvar eller dem

i stedet for en økonomisk belønning vi har set at belønningsordningen ikke virkede så lad os prøve

at vende mekanismen om over for arbejdsgiverne

jeg skal for en god ordens skyld

med det in mente at vi i enhedslisten stadig væk arbejder for

i en virksomhed altså få en rigtig praktikplads

vi stemmer for det her forslag vi har tænkt os at følge udviklingen meget nøje

arbejder selvfølgelig for at den her ordning kan komme til at skabe de nødvendige praktikpladser

de ellevetusind lærlinge der mangler praktikplads i dag men praktikpladser nok til at kommende elever på teknisk skole får mulighed for at gøre deres uddannelse færdig så vi

i fremtiden har dygtige murere industriteknikere kontorassistenter sosu assistenter

har veluddannet arbejdskraft at tvinge nogle mennesker som ikke har noget arbejde

ikke er nogen muligheder for at oplære de unge mennesker til at blive dygtige fagligt uddannede arbejdere og det arbejde ikke findes

ikke bruge tvang nu har vi

vi har et system der hedder skolepraktik til at

der ikke kan skaffe en ordinær praktikplads så burde ordføreren ikke dæmpe sin retorik

måske komme lidt op i helikopteren og sige

er en sammenhæng mellem en lavkonjunktur

godt hænge sammen på den måde det her er jo sådan en slags nødventil så dæmp retorikken jeg synes at skylder arbejdsgiverne en stor tak

burde de jo netop tage et ansvar nu men der er selvfølgelig en sammenhæng og derfor

offentlige byggerier og at vi sikrer at der kommer lærlinge ved alle de offentlige byggerier vi har

en aftale med regeringen om at man skal

peter juel jensen gerne vil gøre

seks

sat sig sammen og anbefalet det som vi i dag

jeg vil

rosa lund til at sende en tak til arbejdsgiverne

krigeriske revolutionær retorik og sende en dybtfølt tak til vores dygtige arbejdsliv der tager hånd om de mange unge

at arbejdsgiverne gør det som er det mindste vi kunne forvente af dem

en dybtfølt tak til de elever som starter på en erhvervsuddannelse selv om de

det er fremragende uddannelser med gode muligheder for beskæftigelse og ikke fordi det er et fravalg af noget andet praktikdelen er en vigtig faktor i forbedringen af erhvervsuddannelserne og det er derfor af stor betydning at vi hele tiden holder øje med

at det er umuligt for regeringen at lave en praktikaftale uden at pålægge virksomhederne nye økonomiske byrder man skulle tro at det var muligt for ministeren at lægge to og to sammen og tænke at hvis hun lægger flere udgifter over til virksomhederne nedlægger hun også de facto arbejdspladser der skulle stå klar til de unge

af at konkurrenceevne hænger sammen med udgiftsniveau er ellers gået ind på lystavlen hos flere ministre i regeringen men det er tilsyneladende ikke børne og undervisningsministerens ressortområdet

det anslås at virksomhederne samlet set vil få en øget belastning på

tusind og seksten og dansk arbejdsgiverforening anslår at udgifterne kan risikere at blive to tre gange

det kan liberal alliance naturligvis ikke bakke op om

at kalde det for en praktikaftale

man i krisetider flytter eleverne

i klasselokalet og lader virksomhederne betale

flere ordinære praktikpladser i fuld længde med aftalen afskaffes den bonusordning der gav virksomhederne op til halvfjerdstusind kroner ved oprettelse af en praktikplads det støtter vi i liberal alliance

ordningen og fik udbetalt et beløb igen i realiteten skete der også en omfordeling fra de private virksomheder til de offentlige og det er selvfølgelig fuldstændig uholdbart i længden

der omgiver praktikpladsordningen når så mange virksomheder siger at de ikke tager elever ind fordi det er for dyrt og for besværligt så kan vi jo godt vælge

for de unge mennesker vi her taler om skal ud på et globalt arbejdsmarked og gøre sig gældende

ved at lade som om de principper der gælder på arbejdsmarkedet er sat helt ud af kraft mens de uddanner sig når de samme unge mennesker vil møde disse principper når de er færdige med deres uddannelser regeringen sætter med denne aftale unge på skolebænken mange af disse unge har netop valgt erhvervsuddannelserne for komme ud i en virksomhed og prøve kræfter med rigtigt arbejde aftalen indeholder tekniske forbedringer men løser ikke opgaven det her kan gøres bedre af en borgerlig regering

en erhvervsuddannelse netop ved at fjerne en del af de strukturelle barrierer som i dag udgør et problem indholdet af den politiske aftale behandles i lovforslag l firs og jeg vil derfor koncentrere mig om økonomien bag aftalen som behandles i det her lovforslag jeg tror at alle politikere har det sådan at

man typisk afvejer to ting når man indgår politiske aftaler det politiske indhold og omkostningerne hertil og overordnet set er vi tilfredse med aftalen

tretten omlægges arbejdsgiverbidraget til et bredere uddannelsesbidrag det såkaldte

bidrag som dækker de ordninger der i dag er arbejdsgiverfinansieret

det også vil dække skolepraktikydelsen som arbejdsgiverne overtager finansieringen

som virksomheder betaler i dag bruges blandt andet til at præmiere de virksomheder der ansætter elever i praktik en ordning der måske ikke har vist sig at være særlig effektiv pengene stammer fra indbetalte beløb fra arbejdsgivere og der er derfor tale om et lukket kredsløb for os konservative er det helt afgørende at der ikke bliver væltet en milliardregning over på erhvervslivet vi lyttede med bekymring til flere

problemerne med det første forslag til omlægning blandt andet arbejdsgiverne

indbetalinger til et lukket kredsløb til at blive en ren

man vel at mærke kunne skrue på for eksempel ved politiske aftaler hvor nye udgifter altså kunne listes ind i forhandlingerne kæmpede vi hårdt for at få indhegnet dette så det ikke blev en skatteskrue hvor regeringen kunne lave udgiftskrævende aftaler med enhedslisten efterfølgende og vi fik indføjet i aftalen at aftaleparterne er enige om at følge aktivitetsudviklingen løbende herunder også de økonomiske konsekvenser af aftalen så hvis vi lige pludselig kan se at fundamentet skrider og der kommer en ekstraregning så vil det blive taget op i forligskredsen endvidere fik vi også pillet en finansieringsdel ud som kunne være svær at styre og det var omlægningen af finansieringen af veu godtgørelsen det betyder at virksomhederne ikke længere står over for en milliardregning og det er vi glade for at have afværget

undervisningsministeren som udviste vilje til at nå en god aftale jeg ved godt at det sikkert er meget utraditionelt

og takker en minister men ministeren ønskede det brede samarbejde og det må gerne roses når man går langt for at få en god aftale og få den bredt sammen med andre partier efter

vi glade for at kunne støtte dette lovforslag som på indholdssiden vil få en stor og meget positiv betydning for de elever som fremover starter på en erhvervsuddannelse

arbejdsgiverne i hvert fald kunne have kaldt en potentiel milliardregning det blev hevet ud det var veu delen

glade og tilfredse med at den del blev hevet ud og

fordi det var for usikkert om de kunne starte på deres hovedforløb når nu de havde afsluttet deres grundforløb det betød at man valgte andre uddannelsesveje

til skade således at vi måske ikke har fået de kvalificerede unge ind som vi godt kunne have tænkt os så det eneste der er beklageligt

er at liberal alliance ikke tog det ansvar netop at bidrage til at vi får en langt langt bedre erhvervsuddannelse

fordi vi alle sammen har gjort os umage med at lytte til

skulle til for at vi kunne blive enige om en aftale som virkelig gør en positiv forskel for de mange unge der desværre i dag

et erhvervsuddannelsesudvalg hvor arbejdsmarkedets parter har sat sig sammen og er kommet med en række anbefalinger til hvad der skulle til for at vi kunne ændre

erhvervsuddannelsen og hele måden vi tænker på

og selvfølgelig også udviser den nødvendige flid for at gennemføre lige så godt kan vælge enten en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse fordi man ved man kan gøre den færdig det er det som vi har

en rigtig god aftale om her i folketinget

forstærket uddannelsesgaranti med praktikpladser

om arbejdsgiverne tager et ansvar eller ej jeg synes det kunne være nyttigt at vi i hvert fald lige minder hinanden om at der lige i øjeblikket er omkring tooghalvfjerdstusind unge der er i gang med en praktikplads ude i en virksomhed

på hånden eller en virksomhedspraktik

blandt andet derfor vi gennemfører en række initiativer sådan at de

et helt ærligt engagement og en interesse i

at gennemføre en erhvervsuddannelse på nemlig

den værkstedsundervisning der også

hvor mange såkaldte rigtige praktikpladser der skal skaffes jeg må sige at hører til dem der synes at vi skal til at lave nogle kategorier om mere eller mindre rigtige praktikpladser

og det vi kommer til at diskutere med næste lovforslag er

med praktik og om nogle af de evalueringer der er lavet af skolepraktikken

en rigtig god praksistræning gennem skolepraktikken og de får også job bagefter det ændrer ikke ved at det allerbedste selvfølgelig

gennem praktikcentre og skolepraktik så man vil

høj kvalitet i praktikken uanset om det

arbejdsmarkedets parter har også givet hinanden håndslag på at de vil gøre alt hvad de kan

ordinære praktikpladser

som en del af aftalen jeg tror lige jeg vil nævne

i antallet af korte og lange aftaler i kvotestørrelser i forhold til optag og gennemførelse vi gennemfører årlige opgørelser af resultaterne af skolernes praktikpladsopsøgende arbejde og vi vil også følge udviklingen i de økonomiske konsekvenser af aftalen

er at vi gerne vil have at vi gennemfører den her løsning i fællesskab med den omlægning

arbejdsgivernes elevrefusion der nu bliver til arbejdsgivernes uddannelsesbidrag med henblik på at vi får rigtig gode

på grund af en forkert pris og løntalsomregning

men der skal jo ikke være nogen fejl det korrekte beløb er to tusind fire hundrede og syv

også sagt her fra talerstolen og det håber jeg at

løntilskuddet for indgåelse af praktikaftaler med elever i erhvervsgrunduddannelserne blev indført parallelt med præmie og bonusordningen for at sikre at

sådanne aftaler ikke blev fravalgt af arbejdsgiveren til fordel for uddannelsesaftaler med erhvervsuddannelseselever da præmie og bonusordningen bliver foreslået ophævet med det her lovforslag bliver det også foreslået at løntilskudsordningen bliver ophævet

fordi vi jo også indfører en midlertidig bonusordning for unge under fem og tyve år på et lavere niveau med

to tusind og tretten en midlertidig løntilskudsordning på fjorten kroner i timen i de første syv måneder af praktikaftalen den nuværende

i udvalgsarbejdet og glæder mig rigtig meget til at

er rigtig rigtig mange der står bag når vi når til tredjebehandlingen så det kan træde i kraft fra den første januar totusinde og

de samme muligheder for at tilbyde en fuld praktikplads og så kan der være det som vi desværre har oplevet at der er kommet en international krise som også har sat sig dybe spor i danmark i forhold til erhvervslivet sådan at de simpelt hen ikke har så mange ordrer i kassen og derfor ikke kan tilbyde så mange lærepladser som de har kunnet før derfor er det fantastisk godt at vi har haft en mulighed for at man alligevel kunne få en meget virksomhedsnær praktik

endnu bedre med forslaget til praktikcentre som vi skal diskutere

næste lovforslag derfor synes jeg

skylder at minde hinanden om at italesætte

gennemfører og har gennemført uddannelsen med skolepraktik faktisk har fået en rigtig god praksis med i bagagen som giver dem job bagefter

til skolepraktikdelen men man skal altså huske

følger der et tilskud med

jo forbundne kar og det

der skolepraktikken det er de med til at finansiere men det betyder også at de får nogle dygtige

kommer det tilstrækkelige antal praktikpladser er regeringen så klar

hvor man kan gennemføre med praktik

kunne udbyde alt som virksomhedspraktik så

jo det vi ikke kan sige noget om fordi vi ved det er så konjunkturfølsomt

til eleverne ude i virksomhederne derfor er

år x skal alle være ude i virksomhedspraktik

sikre på at de unge alligevel kan gennemføre en erhvervsuddannelse med praktik bare ad nogle andre veje og det følger vi så i øvrigt tæt med de seks punkter som jeg også læste op og det betyder jo selvfølgelig også at aftalekredsen er meget

at de simpelt hen mister modet i forhold til at gennemføre

det skal vi hele tiden have blikket stift rettet mod ligesom vi hele

her bliver der sat yderligere fokus på at det skal lykkes og hvis det viser sig at

skal vi selvfølgelig også diskutere hvad der så skal til for at vi får skabt så mange

forhandlingen

en tidligere politisk aftale fra november to tusind og seks mellem den daværende regering socialdemokratiet dansk folkeparti og det radikale venstre om en udmøntning af globaliseringspuljen nu styrker vi så uddannelsesgarantien ved at tiltræde de i alt elleve anbefalinger fra

vi kan finde otte af anbefalingerne i lovteksten to af anbefalingerne skal rettes ind via bekendtgørelser og

en anbefaling indgår i bemærkningerne og er et underpunkt til en anden anbefaling et andet væsentligt punkt i denne aftale omhandler

udvalget sig sammen så ser partierne bag aftalen på resultatet og laver herefter en politisk aftale man kan sige at den aftale vi behandler i dag er rammen og i næste fase

udvalget er altså kommet med elleve anbefalinger

og styrkelse af det praktikpladssøgende arbejde videreførelse af en praktikpladskampagne tilskud til ophold på kostafdelinger omlægning af en karensperiode og flere andre anbefalinger i aftalekredsen er der en fælles forståelse for at erhvervsuddannelser af en høj kvalitet og et tilstrækkeligt antal erhvervsuddannede er en væsentlig forudsætning for at fastholde arbejdspladser i danmark

lige meget hvor nobelt formålet er

skulle der også i disse forhandlinger sluges kameler regeringen har måttet sluge nogle kameler og det har vi nok også men det ligger også i kulturen på christiansborg at på trods af nogle meget intense forhandlinger

der er blevet argumenteret for hvert et punktum

bakker man hundrede procent op om

har påpeget meget længe altså at skatte og afgiftstrykket i danmark har stor betydning for konkurrenceevnen og at lønniveauet

som går alvorligt ud over vores konkurrenceevne

at finde ud af om nogle af de her ting gør sig gældende for elever også hvis nu vi har skruet nogle vilkår sammen for vores elever som gør at

aftale her men den her aftale som vi har lavet er faktisk også adgangsbilletten til at komme i gang med alt det som ordføreren rejser og det mener vi er rigtig væsentligt vi mener også vi skal ind at kigge på kvaliteten af vores erhvervsuddannelser og der er noget

er adgangsbilletten til fase to så venter vi i spænding sammen

med arbejdsmarkedets parter på at gå i gang med

komme til at kigge på indholdet af erhvervsuddannelserne

så starter en ny fase hvor erhvervsuddannelsesudvalget sætter sig sammen

arbejdsmarkedets parter de kommer med nogle anbefalinger det tager vi så ind i den politiske forligskreds og tygger igennem og så tager vi det vi kan bruge det bliver vi meget klogere

så har vi måske selv nogle input og dem får vi så også

så står vi her igen og så kigger vi på indholdet af uddannelserne

aftale men vi respekterer fuldt ud at arbejdsmarkedets parter og ikke mindst arbejdsgiverne som finansierer alt det her

også har nogle ting de gerne vil have puttet ind og dem vil vi faktisk gerne lige lytte

den proces der har kørt med erhvervsuddannelsesudvalget i fase i har faktisk været rigtig rigtig rigtig flot så hvorfor ikke gentage en succes inden

komme med nogle gode indspark til os politikere det tror jeg faktisk næsten at vi skylder

arbejdsmarkedet med praktikpladscentre kan vi give de unge mulighed for praktik enten i en virksomhed eller på et praktikpladscenter eller begge dele det giver altså langt mere fleksibilitet og betyder at de unge stadig er tæt på virkeligheden ude i virksomhederne

at mindske frafaldet vi afskaffer karensperioden det betyder at de unge får ret til at starte

praktikpladscenter umiddelbart efter deres grundskoleforløb vi fjerner altså den usikre tid de unge har oplevet under den gamle karensperiode hvor vi har set at mange falder fra på uddannelserne samtidig vil vi sikre at kvaliteten af erhvervsuddannelserne er i top vi vil have et målrettet kvalitetsløft på skolerne

med forslaget i dag får børne og undervisningsministeren derfor

for at fastsætte regler for hvilke kvalifikationer ledere på

det synes vi fra socialdemokratisk side er et godt initiativ det er alt sammen for at styrke vores vigtige erhvervsskoler og kvaliteten af vores faglige uddannelser til gavn for den enkelte elev og for samfundet jeg skylder til sidst sige at

har lovet på vegne af sfs ordfører at sige

sociale klausuler har ude i kommunerne som jo

kommunerne bruger hvor meget tid virksomhederne

der sociale klausuler hvor meget bureaukrati

hvad de unge mennesker der skal ud i en virksomhed som

en varm fortaler for sociale klausuler jeg mener at det kan være en meget effektiv måde ligesom mange andre

er også rigtig godt tilfreds med at vi ved

også nedsatte et udvalg som skulle komme med nogle bud på hvordan man kunne gøre det her på en så effektiv og omkostningsfri måde som

jeg mener faktisk at vi begynder at have en ret stor viden om

de hvis de passer deres ting hvis de er kvalificerede og gør sig umage kommer til undervisningen

ikke indgår i det vi behandler her i øjeblikket

noget som enhedslisten og regeringen har lavet

til de unge der mister deres praktikplads uden

være skyld i det kan vi også sige i kan gøre jeres uddannelse færdig det har i et lovkrav på i dansk folkeparti forventer vi os meget af praktikpladscentrene og det ved jeg at erhvervsskolerne også gør de giver erhvervslivet den smidighed der er nødvendig for at tage elever samtidig får eleverne

mulighed for at snuse til arbejdet i en virksomhed denne smidighed bliver en stor hjælp for virksomhederne fordi de i kortere perioder kan ansætte elever selv om virksomhederne belastes af øgede udgifter som følge af det tidligere lovforslag som vi lige har behandlet om arbejdsgivernes uddannelsebidrag

vil aftalen om praktikpladscentrene i høj

erhvervsskolerne bliver jo belønnet for at få elever i praktik i stedet for skolepraktik aftalen sikrer også andre ting blandt andet at lederne og lærerne får et pædagogisk løft at kvoterne for skolepraktik ophæves og erstattes af en styring gennem optag på grunduddannelserne at karensperioden forsvinder og at der gives mulighed for at dispensere for optag ved større offentlige anlægsarbejder sidstnævnte

aktuelt ved for eksempel femernforbindelsen hvis vi ikke sørger for at uddanne mange unge i sådanne tilfælde vil stillingerne jo gå til kvalificerede udenlandske arbejdere

jo ingen grund til og derfor er dansk folkeparti især glad for at vi fik denne del ind i aftalen dansk folkeparti kan støtte

andre steder vil det jo ske hvor hvor virksomhederne næsten som

optager elever vi ved jo at praktikpladscentrene har været et

forsøg og det har fungeret ganske udmærket og det er derfor at det er blevet til nærværende lovforslag

penge for at få eleverne ud i rigtige

virksomhedspraktikpladser

jeg deler ikke lillebrors

og det er jo vigtigt for det skal jo være sådan at det er lige så oplagt for unge mennesker at vælge en erhvervsuddannelse som det er at vælge en gymnasial uddannelse

en regering på noget tidspunkt

misse chancen for at fortælle at samtidig

at tres procent skal gennemføre en videregående uddannelse så betyder det altså ikke at der er flere der skal gå i gymnasiet tværtimod

vi rigtig gerne have at der er flere der har

erhvervsuddannelse som deres førsteprioritet etableringen af de her praktikcentre vil ske med udgangspunkt i de forsøg der er i gang nu vi skal lige have evalueringerne ind og så er vi klar til

rigtig godt tilfreds med at vi med den her aftale får afskaffet karensperioden det har været et

men samtidig alligevel har den her måned at løbe på sådan

at de unge får en ekstra chance for at finde en praktikplads

det her lovforslag ind og løfter den pædagogiske ledelseskompetence på erhvervsskolerne og det synes jeg også der er ret god ræson i

ligesom de andre ordførere til at vi skal i gang med fase to for det er jo dér vi skal kigge på indholdet i erhvervsuddannelserne og jeg glæder mig som radikal ordfører

med til at diskutere hvordan vi kan gøre undervisningen endnu bedre ved

undervisningskompetencerne og i det hele taget udvikle pædagogikken og didaktikken på vores erhvervsskoler

en vigtig opgave fordi de skal lave praktikpladsopsøgende arbejde

mellem elever og virksomheder og sørge for at man

i praktikken og inde på praktikcentrene men det er i lige så høj grad vigtigt at det kan være med til at få flere aftaler bundet sammen og få eleven til at komme ud i en

så må man få det stykket sammen af nogle kortere perioder og man jo mulighederne når man får talt om det og når man får holdt hinanden op på at

gerne vil skabe flere praktikpladser så jeg

det er den dialog vi som politikere også bør indlede med virksomhederne

tidligere ordførere har været inde på om

aftale på det her område nærmest er et løft i sig selv for jeg kan da huske at

erhvervsuddannelserne så et eller andet sted

at liberal alliances ordfører jo har haft fat i noget i sine spørgsmål nemlig

nødløsning fordi vi hellere så at virksomhederne oprettede praktikpladser til alle eleverne men vi mener selvfølgelig også at når der er tale om en nødløsning skal det være en nødløsning som er så god som overhovedet muligt

skridt i den rigtige retning med oprettelsen af praktikcentre er der ikke nogen tvivl om at skolepraktikken styrkes og at muligheden for at lave delaftaler forbedres det betyder at flere virksomheder kan deles om en lærling

vil bidrage til at løfte uddannelsesansvaret

vil ske et boom i antallet af korte uddannelsesaftaler

udviklingen i korte uddannelsesaftaler meget nøje

eller nogen lærlinge som bliver snydt for deres praktik forslaget styrker

god idé for erhvervsuddannelseselever

det ikke er en del af aftalen men jeg synes alligevel at det fortjener

politikere også et ansvar for at sikre at når man starter på en erhvervsgrunduddannelse

har man også mulighed for at gøre den færdig der

derfor bør der også være det i de andre

vil jeg understrege at vi i enhedslisten er meget glade for

ting som det her forslag ikke tager højde for nemlig skolepraktikydelsen

altså det man lever af når man er i skolepraktik vi skal alle sammen have i baghovedet at skolepraktikydelsen

og vi kan lave en nok så kvalitetsfyldt og god skolepraktik

elevernes levegrundlag ind i det her

som alt andet lige skal gå ned i indtægt

bliver oprettet et forsørgertillæg til skp ydelsen det er der jo i dag til suen

ministeren kommentere på om ministeren mener at den nuværende skp ydelse er tilstrækkelig og herudover om det er muligt at igangsætte en undersøgelse af i hvor høj grad skolepraktikydelsen spiller ind på elevernes beslutninger om fravalg af skolepraktik eller om erhvervsuddannelsesudvalget måske kommer til at drøfte dette på et tidspunkt

jeg bare lige sige at vi i enhedslisten mener ligesom lo at der bør findes en løsning på hvad eleverne skal leve af

su fordi man ikke er på sit grundforløb og heller ikke kan få skp ydelse fordi man ikke er startet i sin skolepraktik

op om forslaget det medfører en række store forbedringer det støtter vi varmt til sidst vil jeg bede ministeren kommentere høringssvaret fra danske erhvervsskoler særligt med henblik på punkt seks om en ny beregningsmetode en ny beregningsmåde for

set løser regeringens forslag ikke opgaven med at give flere unge adgang til ordinær

virksomhederne nye byrder

ubegribeligt at den samme regering der i ét ministerium taler om at forbedre virksomhedernes rammevilkår

ministerium strammer garnet og forværrer vilkårene

de rammer når de pålægger virksomhederne nye byrder men de unge mennesker der kommer ud fra erhvervsskolerne og skal i gang med at arbejde

og undervisningsministeren er så forblændet af opgaven i sit ressortområde at hun ikke ser at hun også har et ansvar for hvordan det går de unge når de har afsluttet deres uddannelse

procent frem mod to tusind og tres det er så godt som ingenting det er derfor afgørende at

det udgiftsniveau der er den brændende

det er som om man i regeringen tror at man kan bure sig inde og købe flere danske økologiske gulerødder og så skal ms danmark nok rette op af sig selv det gør den ikke

være klædeligt hvis børne og undervisningsministeren gjorde en målrettet indsats for at få flere unge i praktik i udlandet

af vores nabolande der har udvist mere rettidig omhu end vi har

jeg står naturligvis til rådighed hvis ministeren skulle få brug for idéer til hvordan vi kan gøre dette

erhvervsuddannelse er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb

hovedforløb forudsætter at eleven har indgået en praktikpladsaftale med en virksomhed eller alternativt opnår en skolepraktikplads men de elever som ikke har opnået nogen af delene har været nødt til at stoppe deres uddannelse tænk hvis samme mekanisme

man går i anden g på gymnasiet og pludselig får man at vide

kan fortsætte den politiske aftale vi har indgået med regeringen betyder at de elever som ikke har en praktikplads i en virksomhed ved afslutningen af grundforløbet nu bliver tilbudt optagelse i

på skoler som udbyder hovedforløb inden for erhvervsuddannelserne og

bliver karensperioden på to måneder afskaffet praktikpladscentrene har til formål at koordinere at eleverne

får adgang til kortere uddannelsesaftaler i dag må vi jo erkende at systemet ikke er fleksibelt nok der findes jo virksomheder som af den ene

ikke har lærlinge lærlinge som de tilbyder et fuldt forløb og dermed tager de slet ikke nogen lærlinge men det kunne jo være at de selv samme virksomheder måske kunne tage en lærling i en kortere periode og så ville eleven i skolepraktik kunne få en kortere uddannelsesaftale som altså stadig ville give god erfaring til den enkelte elev konsekvensen af aftalen

at der ikke længere vil være frit optag på alle erhvervsuddannelser der vil fremover blive en styring af optaget som vi allerede kender det fra flere af erhvervsuddannelserne så de unge som optages også kan færdiggøre deres uddannelse de to lovforslag vi har debatteret i dag er jo fase

til næste år begynder så fase to som blandt andet vil omhandle undervisningsparatheden

konservative tage fat i egnethedsvurderingerne som efter vores mening trænger til at blive strammet gevaldigt op for når vi ved at tyve procent går ud af folkeskolen uden at have de basale færdigheder i læsning og regning som kræves

som blev vurderet som ikkeegnede på erhvervsskolerne er der noget som ikke hænger sammen det agter vi at følge til dørs men den tid den glæde og her og nu kan de konservative naturligvis

kigge på hvordan vi i det hele taget løfter erhvervsuddannelserne

lavet har fået afskaffet karensperioden for skolepraktik så man ikke behøver at vente unødigt

erhvervsskolen endelig vil jeg også

har været omdrejningspunktet for hele snakken nemlig

etablering af praktikcentre så

at lave praktikpladspakker til de unge

skulle tro at det nærmest er ondt for eleverne at der

sagen er jo at praktikcentre giver mulighed for

små virksomheder specialiserede virksomheder i kortere perioder suppleret med forløb i praktikcentrene

og de erfaringer er rigtig positive

praktikcentre der gør at det bliver meget lettere for flere virksomheder at byde ind med delpraktikpladser

for eller imod det private erhvervsliv for eller imod arbejdsgivere

jeg er totalt for det private erhvervsliv jeg er totalt for arbejdsgivere

opgave at de unge i fremtiden det er der heldigvis mange arbejdsgivere der gør derfor er det her også en

det store arbejde som arbejdsmarkedets parter

kommer til at betale prisen for det her lovforslag nej det her er en rigtig god dag for de unge for de de får faktisk en gave de nemlig reelt vælge en erhvervsuddannelse hvis det er det de gerne vil og har forudsætninger for det her lovforslag

at elever permanent kan gennemføre uddannelsernes trin

også fortsat hjælpe elever der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale videre i en uddannelse fordi vi gør de midlertidige ordninger permanente

for eleverne

i dag gode muligheder for blandt andet via nogle af de uddannelsesprogrammer

også et spørgsmål jeg selv er optaget af

det mere synligt og tydeligt at der altså også er en vej for unge på

så det synes jeg er noget vi kunne kigge på

at de unge hele tiden har den motivation til at søge og finde en praktikplads

uden at vi har håndfaste undersøgelser at der sagtens kan være noget om

de unge som måske har fået fået en uddannelsesaftale i en virksomhed der bliver afbrudt nu får de så nogle bedre muligheder for

mister modet og tænker at kan få det her til at hænge sammen fordi de nu har regnet med at

havde en økonomi der svarede til en lærlingeløn

lidt ned i løn og få skolepraktikydelsen og så

siger at